ordfører

takket være it løser vi i dag et utal af opgaver langt mere effektivt langt hurtigere og langt billigere end for bare ti år siden kommunikation lagring af oplysninger og styring af et væld af opgaver foregår i dag digitalt

langtfra en overdrivelse at sige at informationsteknologien har revolutioneret vores samfund desværre har medaljen også en bagside i den fagre nye verden hvor et tryk på en knap kan løse opgaver der førhen tog

vi ofte hjælpeløse hvis maskinen ikke reagerer bryder mail systemer ned må folk gå hjem fra arbejde og sammenbrud i dankortsystemet under julehandelen vil skabe alenlange køer et er imidlertid hvis vi i et par timer må nøjes med kongens mønt eller pen og papir

større dele af vores it infrastruktur bryder sammen sker det risikerer vi at stå uden el vand og varme mens politi redningskøretøjer og forsvaret må operere i blinde tilbage i to tusind og syv blev estland ramt af et ondsindet

der lammede væsentlige dele af landets it infrastruktur i dagevis også herhjemme er vi blevet ramt af angreb blandt andet i forbindelse med muhammedkrisen det var angreb der satte adskillige hjemmesider ud af drift truslen fra cyberspace er reel truslen kommer ikke alene fra intelligente teenagere isoleret på deres værelser foran computeren nej truslen kommer også fra terrornetværk og desværre også fra stater der supplerer arsenalet af raketter og granater med ondsindede koder derfor blev det i to tusind og ni besluttet at etablere en tjeneste der skal skabe overblik over trusler og sårbarheder på internettet med etablering af denne

sikres det at vi kan reagere hurtigt og koordineret hvis vi bliver udsat for angreb i forbindelse med arbejdet vil varslingstjenesten uundgåeligt kunne kunne komme til at skulle behandle personfølsomme data det vil kunne give anledning til en bekymring for privatlivets fred det gør jo at vi så står med et dilemma er et dilemma hvor vi på den ene side skal sikre os mod angreb på vores samfund men på den anden side også opretholde et værn omkring vores personlige data og privatliv i venstre lægger vi stor vægt på at sikre borgernes privatliv

desuden meget bevidste om at borgernes lyst til at anvende digitale løsninger i høj grad afhænger af om deres private oplysninger forbliver private formålet med nærværende lovforslag er netop at sikre et solidt varslingssystem der forhindrer skadelige cyberangreb mod vores samfund men som samtidig udfører sit nødvendige arbejde med respekt for borgernes privatliv og frihed med lovforslaget skabes der klare retningslinjer for behandling af de indsamlede data herunder frister for opbevaring af disse endvidere etableres der et uafhængigt tilsyn tilsyn som ved siden af datatilsynet skal følge varslingstjenestens virksomhed venstre finder at initiativerne i lovforslaget på fornuftig vis

om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler

meget væsentlige hensyn på den ene side hensynet til at beskytte vores kritiske digitale infrastruktur og på den anden side hensynet til at beskytte borgernes personfølsomme oplysninger i takt med at internettet og informationssystemer i højere og højere grad er blevet en integreret del af vores samfund skal vi også i højere og højere grad sikre os mod de farer som internettet fører med sig for lige så mange muligheder nettet giver lige så mange farer er der

i cyberspace i dag er det muligt for ondsindede personer at iværksætte omfattende og stærkt skadelige angreb på et lands digitale infrastruktur over internettet angreb der i værste fald kan føre til at vitale elementer i vores samfundsstruktur bliver sat ud af spillet det så man i to tusind og syv i estland og i to tusind og otte i georgien hvor ondsindede angreb mod offentlige og private hjemmesider medførte sammenbrud og sikkerhedshuller der ramte myndigheder politiske organisationer aviser og tv stationer og derved svækkede regeringernes mulighed for at kommunikere internt og med deres befolkninger altså et angreb mod både det politiske system og pressefriheden i estland ramte angrebet også finanssektoren og afskar store dele af befolkningen fra eksempelvis

at hæve penge derfor er der hos socialdemokraterne heller ikke nogen tvivl om at det er nødvendigt at vi sikrer vores kritiske digitale infrastrukturer i både den offentlige og den private sektor vi skal dog samtidig huske på

i socialdemokraterne er fuldt ud opmærksomme på det dilemma

mellem at beskytte os mod og bekæmpe angreb på vores infrastruktur og samtidig beskytte borgernes personoplysninger vi mener dog at disse hensyn i overvejende grad afvejes i dette lovforslag og at hensynet til at sikre vores digitale infrastrukturer vejer tungt så tungt at vi kan give lovforslaget vores tilslutning

samtidig meddele at vi vil gå ind i udvalgsarbejdet med den hensigt at undersøge om der inden for rammerne af hvad der er nødvendigt for at have en effektiv varslingstjeneste kan gøres mere

personoplysninger privatlivets fred er vigtig for os og ligeledes er det

at beskytte os mod angreb

at internettet naturligvis har bibragt os som borgere her i landet

masser af muligheder for at løse ting mere rationelt end det har været muligt inden internettets fremkomst nemlig ved at mange ting kan gøres digitalt mange handler kan gennemføres og meget kommunikation kan klares langt hurtigere end det har været tilfældet hidtil men men som

er der også på internettet en række trusler som

som kunne finde på via internettet

angribe danmark og danske interesser for at stille et værn op over for den slags

helt op om regeringens plan om at indføre det såkaldte govcert

opsnappe potentielle trusler mod

afvejning af at man skal tage hensyn

og derfor er det nødvendigt at der tilvejebringes en afgrænsning af

må udleveres til det er derfor vi står med lovforslaget i dag som netop er det lovmæssige grundlag for at afgrænse de her

jeg mener på vegne af dansk folkeparti at der er fundet en god balance mellem mellem hensynet til

hensynet til til nationen og borgernes

mener vi at det er en rigtig god balance der er fundet her for hvilke oplysninger der opbevares i hvor lang tid og at de så kun må udleveres til politiet og til forsvarets efterretningstjeneste

for internetterrorisme nemlig estland og georgien og man kunne da bestemt ikke udelukke

for fjendtligsindede stater og organisationer

af stor betydning at vi får indført det system

som regeringen foreslår og allerede er i gang med at implementere og som kan træde i kraft når dette lovforslag også er vedtaget derfor skal

dansk folkeparti bakker op om det initiativ regeringen har taget og vi bakker også op om det lovforslag

oplevede en ny form for angreb imod deres stat regeringen politiske partier tre af de største nyhedsbureauer estlands to største banker og flere kommunikationsfirmaer blev angrebet fra servere fra udlandet og oplevede nedbrud af forskellig karakter disse angreb lammede store dele af samfundet it infrastrukturen og den daglige kommunikation det anslås

kostede samfundet hundredvis af millioner kroner i danmark har vi også tidligere oplevet forsøg på det samme

i forbindelse med muhammedkrisen hvor flere danske

blev angrebet i fremtiden vil truslen heller ikke blive mindre særlig i takt med at

offentlige digitaliserer mere og mere og tager flere og flere nye informations og kommunikationsteknologier i brug det gør vores samfund sårbart over for den slags trusler og angreb

vigtigt at vi kan reagere hurtigt og koordineret

it infrastruktur et positivt element ved dette lovforslag er at kommuner og regioner også kan tilslutte sig govcert ligesom private virksomheder kan anmode herom det giver god mening da truslen er lige så reel for for eksempel banker nyhedsmedier større virksomheder eller selvstændige offentlige selskaber

angreb imod disse kan have store konsekvenser for samfundet l en hundrede og syv og halvfems som vi behandler i dag indeholder regler for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af govcert samtidig med at vi sikrer national sikkerhed skal vi nemlig også sikre privatlivets privatlivets fred en fin balance mellem fællesskabets tryghed og den enkeltes frihed det er vigtigt at slå fast at govcert ikke er overvågning af personlige data men et varslingssystem i forhold til trafik sådan lidt pædagogisk kan man sige at govcert’s formål er at kigge på de kuverter der bliver sendt samt størrelsen og mængden af dem

kaldes trafikdata govcert’s formål er

at åbne kuverterne og læse indholdet altså det man kalder pakkedata for eksempel indholdet i en e mail men selv med dette specifikke formål for varslingstjenesten vil det dog være vanskeligt helt at komme uden om

personfølsomme oplysninger hvis der opstår en reel trussel imod statens it infrastruktur er det vigtigt at man kan reagere hurtigt og effektivt derfor er det defineret i lovforslaget hvilke data govcert kan opbevare og eventuelt videregive til relevante myndigheder hvis der opstår en trussel men jeg slår lige fast igen

trafikken og ikke indholdet der er interessant for govcert som udgangspunkt er det altid de tekniske koder bagved eller afsenderens placering i lovforslaget er der også sat nogle meget konkrete tidsfrister for opbevaring af data og som et vigtigt element er der sikret tilstrækkeligt tilsyn med govcert det gælder både rigsrevisionen pet

datatilsynet og derudover bliver der nedsat et uafhængigt tilsyn med govcert vi konservative mener

at et varslingssystem som govcert ikke bare er relevant men decideret nødvendigt i et moderne samfund som danmark og lige så relevant er konkrete og fornuftige retningslinjer for brugen af et sådant system og den håndtering af personfølsomme oplysninger som eventuelt kan opstå vi vurderer at de regler og retningslinjer som er beskrevet i dette lovforslag er ganske fornuftige og vi mener at de vil bidrage til en god anvendelse af varslingstjenesten vi støtter derfor lovforslaget

at de kun kunne sende mails ud men ikke modtage

skulle man rammes af en virus var det måske ikke den værste at blive ramt af fordi det måske ville lette arbejdspresset en smule

mange grå hår i hovedet på de berørte

selv for de mindste typer af nedbrud eller forhindringer

en af de mest effektive måder at gøre det på og derfor er vi selvfølgelig nødt til at værne og skærme os mest muligt mod den type af

den sårbarhed imødegår vi så blandt andet ved at have den her varslingstjeneste som analyserer potentielle sikkerhedshændelser på internettet for at at se om

nærmere efterforskning af mulige trusler men det er også lige så klart at

informationsfrihed og mulighed for at kommunikere med hinanden og udveksle oplysninger

også afgørende at det ikke bliver et indgreb i den selv samme frihed som man forsøger

eksempler på noget hvor vi synes at man er gået for vidt den berømte og lettere berygtede logningsbekendtgørelse

vi synes at man i hvert fald har overimplementeret de eu regler der

ikke skal trætte med igen det er bare for at give eksempel på at det jo ikke altid er sådan at vi bare nikker til det

der kommer men i det her tilfælde synes jeg faktisk at vi har fundet en rimelig

medmindre der er tale om oplysninger der indgår i en decideret sikkerhedshændelse

det angår det her

egentlige trafikdata i højest en år er der tale om

det så være op til tre år men der er altså nogle faste grænser som også er relativt lette at kontrollere

for det andet er der selvfølgelig nødt til at være et effektivt tilsyn og det er

af datatilsynet skal sikre at

for det tredje skal der i sagens natur være en konsekvens for de medarbejdere der bliver

adgang til de her oplysninger når de skal løse opgaverne i varslingstjenesten og der er det jo altså

den giver jo risiko for at at man kan idømmes fængsel ved særligt skærpende omstændigheder på helt op til to år altså ganske skrappe

vi rammer en rimelig balance med det lovforslag

også noteret os at der i høringssvarene er nogle der er

visse dele af det og derfor vil jeg også gerne tilkendegive at vi også

sådan at vi klart kan signalere at vi udover det løbende tilsyn

klogt og godt signal at sende i forbindelse med med behandlingen af lovforslaget

tilstrækkelig årrække men samlet set synes vi at det er en rimelig afvejning

at lovforslaget henvises til udvalget for videnskab og teknologi hvis ingen gør indsigelse betragter

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den tiende maj to tusind og elleve først fru meta fuglsang

stramme økonomiske vilkår og vi har en finanslov

men det er som hovedregel yderområderne der rammes hårdest derfor har vi

en interesse i at få ministerens ord

afbøde de negative konsekvenser som det netop vil få for

yderområderne at finansloven lægger en så smal ramme for

vigtigt emne hvor regeringen bestemt deler forespørgernes bekymring men hvor vi heldigvis også har gode nyheder som vil fremgå af

siger vil blive fulgt op af en kort redegørelse fra

forespørgsel tak til præsidiet for at vi kan drøfte det sammen

den helt overordnede udfordring er at mange yderområder og landdistrikter oplever en befolkningstilbagegang og har gjort det igennem en lang række år og det er en tendens som man ser i alle lande og som i øvrigt er noget der har

foregået siden arilds tid men det ændrer jo ikke ved at det er en alvorlig problemstilling

befolkningen og arbejdsstyrken er ofte ældre i yderområder uddannelsesniveauet er generelt lavere den økonomiske krise har også givet anledning til tabte arbejdspladser i nogle af yderområderne men ikke alle det gælder særligt industrien som beskæftiger relativt mange i tyndtbefolkede områder

der er heldigvis i høj grad landsbyer hvor befolkningstallet vokser men der er selvfølgelig flere hvor det falder man skal huske på de gode eksempler de kan være til inspiration for steder hvor der er brug for at fremme udviklingen derfor har jeg været meget glad for initiativet blomstrende landsby det har været en fornøjelse at komme rundt og se hvor meget man kan gøre hvis der er ildsjæle med initiativ som tager fat

fra det øjeblik krisen ramte danmark har regeringen nøje fulgt ledighedens udvikling og vurderet hvordan den har udviklet sig forskellige steder i landet under krisen førte vi en lempelig økonomisk politik

og med bankpakkerne sørgede vi for stabiliteten i finansieringsvilkårene sådan at sunde projekter fortsat kunne opnå finansiering

jeg ved godt at der er mange der gerne ville have haft lettere adgang til finansiering men det ændrer ikke ved at vi med bankpakkerne bidrog til stabiliteten

ledigheden steg ikke nær så meget som frygtet i kraft af de initiativer jeg har nævnt ser vi på forskellene

er der grund til at være optimistisk

blev forskellene stadig mindre

at ledigheden i yderområderne generelt er steget mere end i resten af landet hvilket er bemærkelsesværdigt det betyder ikke at der ikke er yderområder hvor ledigheden er høj på kommuneniveau gælder det for eksempel for lolland og læsø men det gælder i øvrigt også kommuner som ishøj og andre kommuner omkring københavn så billedet er ikke entydigt samlet set kan jeg oplyse at ledigheden vest for storebælt er lavere end øst for storebælt hvilket nok vil overraske

som jeg har afgivet

i blandt andet yderområderne og landdistrikterne og danner dermed grundlag for at vi kan målrette indsatserne og initiativerne

i balance i en global verden med syv og tredive initiativer som understøtter en positiv regional udvikling med ændringen af planloven er det blandt andet målsætningen at styrke bosætningen i en række yderkommuner når man ser ud over landet

at der visse steder er oplagt behov for at bremse den menneskelige aktivitet mens der andre steder er brug for at fremme den og i hvert fald at fjerne hindringer for

yderligere initiativer som har med job og beskæftigelse at gøre

naturen er et stort aktiv for yderområderne med ændringen af planloven giver vi bedre muligheder for at denne attraktion kan udnyttes at der kan drages fordel af den

de kommuner der har særlige muligheder det har kommunerne ønsket og jeg har meget svært ved at forstå de eksperter som mener at der ikke rigtig er noget i denne ændring af planloven det er der i allerhøjeste grad og det behøver man bare at spørge de relevante kommuner om

i forhold til erhvervsudviklingen satte vi blandt andet fokus på adgangen til risikovillig kapital herunder også ved at oprette en specifik investeringspulje på

for de vestdanske regioner vi understøtter med udspillet også de grønne erhvervsmuligheder hvor yderområderne landdistrikterne og øerne kan byde på særlige muligheder og vi fremmer turismen som særlig kan have betydning for de tyndere befolkede egne som er et stort aktiv for både danske og udenlandske turister vi aftalte med finansloven at sætte penge af til et videncenter for kystturisme som skal ligge i hvide sande der blev afsat hundrede million

til indsatspuljen den såkaldte nedrivningspulje som understøtter ni og tredive kommuners indsats for forskønnelse af det fysiske miljø det danner grundlag for at bosætning i de tyndtbefolkede områder bliver mere attraktivt på trods af et behov for stramme økonomiske rammer har regeringen og aftalepartierne prioriteret midler til en særlig indsats for yderområderne det vil sige

at jeg altså ikke kan anerkende præmissen

skulle have store negative konsekvenser for yderområderne tværtimod har jeg dokumenteret at finansloven sammen med de tidligere og øvrige iværksatte initiativer har en positiv virkning

i yderområder pengene er netop blevet fordelt og pengene er med til at give hele den danske sundhedssektor en ny profil hvor det der ikke er svært kan være nært

lægehuse og sundheds og akuthuse som nu skyder op især i yderområder

på uddannelsesområdet er det højt prioriteret at der skal være bedre adgang til uddannelse

der hvor der ikke er store byer

vi vil gøre det nemmere for ungdomsuddannelserne at samarbejde lokalt så selv om der er beskeden

kan der alligevel blive et stærkt uddannelsesmiljø vi har ydet et særligt tilskud til de professionshøjskoler som har de største udfordringer i forhold til den regionale uddannelsesdækning vi har tidligere indført lignende tilskud til gymnasier

jeg vil godt understrege før fødevareministeren får ordet at der er regionale forskelle som vi skal have fokus på det går bedre end forventet mange steder i

fokus på

særtilskud til sådanne områder

ønske er at der skal være gode muligheder for både uddannelse og erhverv i hele landet derfor fortsætter vi indsatsen som det fremgår af de tre redegørelser jeg har præsenteret og som vi drøfter

landdistriktsredegørelsen samtidig er der jo ingen tvivl om

at de erhverv som jeg er minister for har en stor betydning for det som sf kalder udkantsdanmark jeg foretrækker nu at kalde det baglandet fødevareklyngen er ansvarlig for ikke mindre end

beskæftigede mange af de arbejdspladser er jo netop placeret i landdistrikterne

det også helt naturligt at en ikke uvæsentlig del af regeringens initiativer

gennem fødevareministeriet blandt andet via landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet listen over konkrete initiativer under fødevareministeriets område er lang

at knytte nogle få bemærkninger til de to vigtigste grøn vækst og de lokale aktionsgrupper aftalen om grøn vækst sikrer rammerne for fuld hjemtagning af de eu midler der er til rådighed under landdistriktsprogrammet med aftalen har regeringen i samarbejde med dansk folkeparti lavet en målrettet indsats der sikrer et højt niveau af miljø natur og klimabeskyttelse

der kan gå hånd i hånd med en moderne konkurrencedygtig landbrugs og fødevareproduktion aftalen om grøn vækst står på to ben det ene ben handler om at regeringen understøtter beskæftigelses og udviklingsmuligheder for hele fødevaresektoren det andet ben handler om natur og miljø det er vigtigt at landdistrikterne kan opretholde naturskønne

forblive en attraktiv destination for såvel danske som udenlandske turister det er vigtigt for både økonomi og for livet

landdistriktsprogrammet er der også oprettet lokale aktionsgrupper over hele landet

for alle der vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet skabe nye job og gode levevilkår i området en del af opgaven for den lokale aktionsgruppe er at fordele de midler som aktionsgruppen råder over med grøn vækst

fik de lokale aktionsgrupper vished om deres budgetter indtil udgangen af to tusind og tretten der bliver afsat en hundrede og ti million kroner om året de danske lokale aktionsgrupper er blandt de absolut bedste i europa til at få midlerne ud at arbejde til gavn for landdistrikterne ideen med de lokale aktionsgrupper er at mobilisere og engagere de mennesker der bor i landdistrikterne

de projekter de ser

her fra christiansborg skaber vi rammerne det har vi blandt andet gjort ved at stille midler til rådighed og ved at tænke os godt om når vi vedtager nye love vi skal sørge for at passe godt på vores natur og miljø og samtidig skal vi gøre det muligt at drive landbrug i hele danmark så jeg vil indrømme at jeg sådan set er optimistisk på landdistrikternes vegne selv om der er lidt længere mellem husene

der er ti minutters taletid for ordførerne under den her debat der er punkter vi

på papir og virkelighed det der er væsentligt når man dyrker politik er selvfølgelig at man er i stand til at lave papirer der svarer

man kan genkende virkeligheden når man ser den jeg tror desværre at regeringen er for fokuseret på papir og for lidt fokuseret på virkeligheden når det handler om hvad der sker med udviklingen af danmark når

med et rimeligt serviceniveau med en rimelig tilgang til de ydelser som

til virkeligheden fra de papirer vi ser herfra virkeligheden er

baglandet har jeg ikke hørt før men jeg synes ikke det er noget

den del af danmark som vi snakker om hvor der er langt mellem husene men virkeligheden

får en ungdomsuddannelse at at ledigheden er højere at man sidder mere fast i ledigheden når man er blevet ledig

landdistrikterne i danmark til at fungere optimalt i hvert fald

de redegørelser der ligger r

men i hvert fald står der det som vi forhåbentlig alle sammen er enige om nemlig at yderområder er mere sårbare

er mere sårbare i forhold til hvis der kommer hårde økonomiske vilkår og at yderområderne er mere sårbare over for reguleringer som måske generelt giver mening i danmark men som i nogle områder har konsekvenser som er meget hårde i forhold til hvad der var meningen

indenrigsministeren har jo her redegjort for nogle af de forhold der er tale om et faldende befolkningstal at aldersfordelingen

og flere ældre i områderne en række af de forhold som blev remset op her er jo ikke en naturlov og det skal man huske

der er ikke en naturlov der siger at man har en lav uddannelse fordi man bor i vandkantsdanmark der er ikke en naturlov der siger at der skal være en fraflytning fra landdistrikterne det er nogle vilkår som vi

på christiansborg og derfor er det vigtigt at vi holder fast i at når vi skal træffe beslutninger

finansloven eller enkelte lovforslag har vi for øje at hele danmark skal kunne være med det som er svarene på finansloven og på en række lovforslag her er

rådgivning til yderdistrikterne i forbindelse med ledighed med beskæftigelse

ikke så meget konkrete forslag som vi kan se gør en forskel

kan vi se at et af buddene på at udvikle den offentlige sektor så der bliver mere frihed og mere forskellighed mellem kommunerne er frikommuneforsøg

forsøg som er meget uambitiøse når det handler om for alvor at sætte fri det er klart at det er vigtigt med de her kommuneforsøg eller at kommunerne bliver inddraget fordi den offentlige sektor og kommunerne fylder meget det gør de meget i mindre kommuner

en stor del af den aktivitet der

jeg synes er nogle pointer man skal holde fast i når vi snakker om en udvikling af hele danmark og når vi snakker om hvad vi så skal gøre ved det

er det bestemte dele af danmark for eksempel nordsjælland som

når man laver tilbagetrækningsreformer hvor man er parat til at fjerne efterlønnen eller forringe vilkårene for de tilbagetrækkende så rammer det hårdt økonomisk

lolland læsø og de områder som vi snakker om her så de økonomiske vilkår der bliver givet herfra med finansloven og andre love er nogle som er med til at øge den ulighed der er mellem de forskellige områder i danmark når vi kigger på erhvervsudviklingen

store virksomheder lukker for eksempel vestas

det rammer hårdt i nogle områder hvor det kan være svært at få nye erhverv til at komme til så dér hvor man i forvejen er mest sårbare

meget afhængige af at have nogle vilkår så nye erhverv kan komme til også i de områder

hvor der er langt mellem husene og de tiltag mangler vi vi mangler erhvervstiltag på så jordnært

vi kan sige at også yderområderne har glæde

yderområder hvor den offentlige sektor fylder meget hvor kommunerne fylder meget i den aktivitet der er vil det være oplagt at fokusere på samarbejdet

at udvikle velfærdsteknologi på at udvikle tilbud på det offentlige område noget som også kan blive en eksportvare noget som man kan komme til at tjene penge på i det private erhvervsliv den del mangler vi også at se nogle tiltag på det er noget som vil give en varig

i hele danmark og hvor man udnytter at alle områder

langt mellem husene har en offentlig sektor som skal give sundhedstilbud og servicetilbud og derfor kan bruge det som et aktiv

jeg synes at der burde være

at ting skal være så decentrale som muligt vi kan ikke alle sammen have et kongeligt teater i baghaven og vi kan ikke

af rigshospitalet men det skal være sådan at uanset hvor man bor i danmark

skal der være adgang til en ungdomsuddannelse uden at den afstand man skal færdes over er så lang at det bliver en uoverkommelig opgave det skal være sådan at uanset hvor man bor i danmark

skal det være muligt at komme til en arbejdsplads eller i hvert fald muligt at omstille sig til noget nyt at få nogle tilbud på efteruddannelse på aktivering som gavner at man faktisk kommer i arbejde på de vilkår der er i det område hvor man bor det synes jeg ikke er for store krav at stille men det er nogle krav

ikke er opfyldt med den politik der bliver ført i øjeblikket

det store spørgsmål for mig er

til at have den målsætning på tværs af ressortområder på tværs af politikområder

hvor man faktisk føler at man har et servicetilbud der hvor man bor et danmark der er så decentralt som muligt sf vil gerne have en struktur der fremmer en sund udvikling i alle egne af danmark i stedet for særordninger vi vil gerne have at når vi laver nye tiltag

det tiltag som skaber en strukturel udvikling som gør det muligt

sund udvikling i hele danmark

godt kan opfattes som når man skal have særordninger jeg tror at alle kommunalbestyrelser alle erhvervsråd alle borgere i danmark gerne

almindelige vilkår som også duer der hvor

for uddannelse for erhverv for jobskabelse for sundhed

om man selvfølgelig ikke kan få det kongelige teater i sin baghave jeg ser ikke den politiske vilje til på den måde hele tiden at indtænke hele danmark når man tager beslutninger men den her debat kunne måske være et afsæt til at vi faktisk fik den politiske vilje ind når vi træffer afgørelser i hele danmark er der masser af ildsjæle der er masser af gode ideer og der er masser af udfordringer der bliver løst også der hvor der er langt mellem husene et helt konkret eksempel

er elever nok til at opfylde den klassekvotient der skal til for at lave et relevant uddannelsestilbud

som andre nu også er interesseret i fordi man der skaber undervisningstilbud over store afstande

kan bruges selv om der er langt mellem husene det viser den vilje og energi der er også i områder hvor der ikke er det store befolkningsgrundlag til faktisk at gøre noget for at skabe en sund vækst og en sund udvikling

det er en udvikling nogle tiltag som skal understøttes og som burde blive understøttet fra christiansborg når vi træffer afgørelser træffer beslutninger

lovforslag og finansloven jeg håber

det der er vigtigt er at danmark er for alle at man har et danmark hvor

man synes at de serviceudfordringer

jeg har et forslag til vedtagelse

socialdemokraterne socialistisk folkeparti det radikale venstre og enhedslisten

der skal iværksættes en stærk indsats for at bringe danmark i balance dette skal blandt andet sikres ved bedre uddannelsesmuligheder bedre pendlingsforhold mere attraktiv bosætning effektive væksttiltag der kan sikre øget beskæftigelse og udvikling på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag samt ordentlige velfærdstilbud

forslag til vedtagelse af fru meta fuglsang herre rasmus

bente dahl og fru line barfod folketinget finder det afgørende at der sikres en positiv udvikling og vækst i alle egne af danmark der skal iværksættes en stærk indsats for at bringe danmark i balance dette skal blandt andet sikres ved bedre uddannelsesmuligheder bedre pendlingsforhold mere attraktiv bosætning effektive væksttiltag der kan sikre øget beskæftigelse og udvikling på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag samt ordentlige velfærdstilbud

også godt se at der er blevet lavet nogle ekstra tiltag omkring uddannelse

det ikke fordi det har rykket afgørende på hvad det er der sker et af de områder hvor der faktisk er blevet rykket hvor jeg vil anerkende at der er lavet en indsats er på

i kommunerne så man faktisk får en rådgivning af de unge mennesker så der sker noget det jeg godt kunne tænke mig var at den her problematik bliver tænkt ind når man laver lovgivning så vi ikke skal lave lappeløsninger men så vi får en struktur der understøtter at hele danmark kan fungere med den lovgivning vi laver herinde

megacentre i landdistrikterne og der er nogle konsekvenser af den planlov som vi ikke synes er til nogen som helst gavn det ville være til gavn for en skævvridning igen af de områder hvor man kan bygge stort

de områder hvor man ikke kan det vi efterspørger er at man laver lovgivning som på det lange træk skaber struktur overalt på uddannelse og på erhverv og vi tror ikke at planloven med de muligheder den giver er

det som afgørende skubber i den retning jeg skal ikke udelukke at der kan være et enkelt positivt element i planloven men samlet set mener vi

der fru meta fuglsang gerne ville hen kunne jeg forestille mig

det er en stilling som har været betalt af kommunen og af region midtjylland

at hvad synes ordføreren så om

tyve mennesker på tunø nu hverken har sygeplejerske eller læge

at det da er rigtigt at meget

er bare hvem der så er parat til at sætte handling bag ordene og der viser det sig jo gang på gang at der er meget stor forskel på

sige at de beslutninger som vi kan finde frem enkeltbeslutninger for eksempel

en udfordring som gør at man også som sf’er er nødt til at kunne finde nogle besparelser som man ville have forsvoret

noget sf tager meget alvorligt også når vi sidder i kommunalbestyrelser

gøre det så godt som muligt fordi vi ikke skal overskride de økonomiske rammer vi gør det selvfølgelig hvor vi nu engang sidder men det viser jo lige præcis udfordringen

kan bevare en sygeplejerskestilling

på tunø og vi kan finde masser af eksempler på som for mig at se netop er et eksempel på at

i virkeligheden kniber det altså også i de områder hvor der er småøer eller hvor der er langt mellem husene

vi skal have lokalt decentralt selvstyre

og have den almindelige forventelige service ikke

en rimelig service rundtomkring i danmark det er derfor vi er optaget af spørgsmålet om hvordan man gør det hvordan man finansierer det og hvordan man tilrettelægger virksomheden så kommunerne kan levere det her

er jo netop eksempler på at forskellene

kommunerne kan være store at de økonomiske vanskeligheder er store og at kommer ud i nogle situationer som man både som kommunalpolitiker og som folketingspolitiker nok

vi er kommet det vi gerne vil er at ændre den udvikling vi vil gerne ændre udviklingen så man i kommunerne faktisk kan give et ordentligt tilbud til

på sundhedsområdet på ældreområdet på uddannelsesområdet det er faktisk derfor vi står her nu

hvad vi skal gøre for at afbøde de virkninger som finansloven har

ordet udkantsdanmark i forbindelse med

sted på vegne af os der bor i det såkaldte udkantsdanmark eller vandkanten

hvad sf derude i landet har bedrevet i forhold til hele den her diskussion om yderområderne

modvirker vækst i landdistrikterne

bliver nervøse hvordan hænger det sammen med alle de her fine ord der kommer fra sfs ordfører

om den udvikling der er sket de sidste ti år er noget s og sf skal bære ansvaret for vi skal stå til regnskab for hvorfor det er som det er lige nu efter ti år med en borgerlig regering jeg er ikke parat til at stå til ansvar for hvad der er sket de sidste ti år

at vi får det bedre de næste ti år når vi forhåbentlig får en rød regering så det jeg vil

er hvad sf vil gøre for at få det her

vi redegjort for i en lang række udspil og vi har redegjort for det efterhånden som de forskellige lovforslag bliver behandlet her

er at vi fra christiansborg i folketingspolitikken sørger for at træffe de rigtige beslutninger jeg opfatter ikke begrebet udkantsdanmark som noget der er fyldt med disrespekt jeg opfatter det som et ord der er poppet op i beskrivelsen af at dele af danmark har andre udfordringer end andre det jeg ser når jeg kommer ud i yderdistrikterne eller hvad vi nu skal kalde det er jo at der er masser af liv og masser af energi og masser af vilje til at overkomme de forskellige udfordringer der er men jeg ser

på det serviceniveau man kan yde jeg ser en stor forskel på de muligheder der er

som man ikke kan tilpasse de lokale forhold det

til at skabe et regime hvor der bliver op til hundrede km

konkret eksempel som sf jo er de eneste kan til regnskab for som parti

i modstrid med alt det som sfs ordfører siger når man forringer vilkårene i landdistrikterne ved at skabe utryghed og

det mindre attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne og netop affolkningen af landdistrikterne er jo

at folk flytter fra landdistrikterne og sf er med til at

når vi er nogle der finder et flertal for at finde

at etablere en motorvej i vestjylland som skaber vækst

jeg mener bare ikke der er stringens i de pæne ord

landbrug der har en bedre fremtid som erhverv end det har nu

medvirken til trafikforlig som faktisk skaber bedre trafikale forhold også i yderdistrikterne vi har leveret en vækstplan som skaber mulighed for erhvervsudvikling også i yderdistrikterne

oplæg til hvordan man kan få en bedre og sundere kommunal sektor så man får mere frihed så man lokalt kan tilpasse sig de vilkår man nu engang har vi leverer på en lang række områder på uddannelsesområdet på beskæftigelsesområdet på øget efteruddannelse så man også lokalt kan tilpasse sig de muligheder der er for at få et job i områderne det er det sf leverer også for landdistrikterne det vi oplever

er bare en lang gang benægtelse at regeringspartierne og nu også andre

i vil jo ingenting det er ikke rigtigt vi leverer udspil og beslutninger og vi er klar til at sørge for at retningen kommer til at være anderledes

tager beslutninger om det jeg ved er at sf aldrig nogen sinde løber fra ansvaret for de beslutninger vi har taget

kan rolig regne med at det er sfs politik det jeg kan se er bare at når sf skal navigere

er det på baggrund af den politik der er lagt af en borgerlig regering gennem ti år det gælder de økonomiske muligheder og det gælder de strukturelle muligheder så

hvis der var bedre økonomiske vilkår i kommuner og regioner alene fordi sf fandtes

ikke vi må navigere i det farvand som er skabt af en borgerlig regering og det gælder alle

det går lige vi opfordrer til så korte vedtagelsesforslag som muligt

der er stillet følgende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

ordføreren giver udtryk for at arbejdsløsheden i yderområderne ikke er større end i resten af landet

i den nuværende krise

er en højere arbejdsløshed i yderdanmark end i resten af landet eller var det

yderområderne

fantastisk når der er nogen der gør en indsats det er noget der virkelig hjælper noget men det vi debatterer her i folketingssalen er jo også meget hvad vi gør som samfund her vil jeg gerne høre venstres ordfører hvordan venstres ordfører har det med at regeringens nulvækstpolitik betyder at

i det nuværende budgetår bruger fem hundrede million kroner mindre på folkeskolen altså bruger en halv milliard kroner mindre på folkeskolen

i fem hundrede år siden reformationen

haft en folkeskole men på grund af regeringens

det slut med den form for lokale

af midlerne som venstres ordfører nævnte planloven

have venstres ordfører til at uddybe hvordan kan man ved at

specielle vilkår bidrage til at danmark

erhverv i kystnærhedszonen kan bidrage til ro og fred på landet og balance i danmark det får mig til

nævnte at ildsjælene i området er vigtige det er jeg

noget i gang men jeg har ikke hørt

hjælpe de her ildsjæle for ildsjæle lever jo ikke evigt de skal have noget at leve af

ikke brænder ud hvordan vil venstre hjælpe dem med at skabe rammer så de ikke dør ud inden de når at sætte

venstres ordfører nævner

synes jeg meget aktuelt tema som i hvert fald fylder meget i det landdistrikt hvor jeg bor

diskussion her men problemet er lidt

nu gør rigtig meget for at skabe vækst

grøn energi og takken fra christiansborg er så

kan få en gang atomaffald at

er intentionerne bag men kan venstres ordfører ikke klargøre hvad venstres holdning er til det og er venstre indstillet på at vi finder en løsning så man ikke får den negative

de borgere i nordvestjylland der siger nu

ikke hensigtsmæssigt jeg vil godt lige ind omkring

at stoppe den affolkning vi ser af landdistrikterne

kom jo tidligere

i forhold til hypermarkeder

i den forbindelse var der en undersøgelse der viste at hvis man gennemførte det

at vi får de her hypermarkeder som så vil

butiksdød og store centre det lyder jo fint at befolkningen

og at vi skal lave rammerne men for mig at se er virkeligheden jo at hvis man giver mulighed for at lave store butikscentre meget store butikscentre også ude i landdistrikterne så kan borgerne jo ikke sige at

at lave et kæmpestort center et eller andet sted

kommer til at bestemme at der kommer så den her butik til at ligge det vil også betyde at de vil tiltrække noget handel og få lukket nogle små butikker

tage en aktiv beslutning om om vi vil understøtte at der er små forretningsdrivende og at der er adgang til

over at høre fordi jeg synes at den vigtige opgave vi har her netop er at skabe rammer og når vi skaber rammer

måde samfundet en menneskeskabt og vi bestemmer som mennesker hvor vi vil hen med det derfor savner jeg

nogle rammer man gerne vil give og hvad konsekvenserne af det så kunne være den anden ting jeg

op er spørgsmålet om økonomi jeg nævnte også i min tale at

skattelettelser jo er lidt ujævnt fordelt

man skal give skattelettelser for at skabe noget vækst og det vi har set er at de skattelettelser regeringen har givet er

vilkår det giver de forskellige dele af danmark at man har denne meget ulige fordeling af de skattelettelser

og jeg

herre rasmus prehn som ordfører for socialdemokraterne

beskyldt for at det var

vores forespørgselsdebat har vi talt om yderområder så det er ikke os der ønsker at

man kunne kalde baglandet yderdanmark eller andet vi har ikke nogen interesse

vi vil hellere tale det op som også venstres herre jens kirk var inde på når det er sagt

står vi jo faktisk med et meget alvorligt

som har gjort problemerne større men det er en tendens der har været i mange mange år nu

der sidder et meget historiekyndigt konservativt medlem

har haft urbaniseringen i danmark hvor folk er flyttet fra landet til byerne det er et meget gammelt fænomen

er en affolkning af landområderne men vi

set en udvikling der går i retning af at flere fraflytter de her

problemer med en relativt stor

underrepræsentation af folk der får de gode uddannelser og

der også en tendens til at mange af dem flytter ind til byerne

ressourcestærke kræfter have de ildsjæle som herre jens kirk talte om som skal være med til at drive de her samfund det er noget vi skal gøre meget ud af at styrke er noget vi skal gøre meget ud af at sætte på dagsordenen så vi kan få et danmark som er helt og som er i balance det ønsker vi alle sammen tilbage for

i april måned to tusind og ti var der ligesom

tema både i danmarks radio og i tv to og alle ville tale

kaldte for udkantsdanmark snart sagt hvilken som helst politiker stillede sig op i køen

nu må vi gøre noget nu skal der ske noget nu skal vi tage skeen i den anden hånd og så videre

jeg anerkender at man i de redegørelser der

nævner konkrete eksempler man har prøvet at gøre noget men det ligner lidt pynt og symbolpolitik noget man taler om i overskrifter noget der desværre har

hvis vi kigger på de overordnede politiske linjer

har det altså været til ugunst for yderdanmark

til ugunst for de svageste i samfundet det har været til ugunst for de

og lolland får meget mindre

de skattelettelser man får i gennemsnit er tre gange så store i gentofte

de er på mors og lolland

tager fra dem der ikke har så meget og giver til dem der har en masse det er skævvridning ud over alle grænser

at de skal standse udviklingen det har jo altså medført massive besparelser på kernevelfærden

kigger på kommunernes landsforenings egne budgettal kan se her i to tusind og elleve bruger fem hundrede million kroner mindre på folkeskolen end vi gjorde i to tusind

halv milliard kroner mindre til at uddanne

folkeskole i verdensklasse har man altså barberet

med en halv milliard kroner det betyder altså at der ikke mindst i de her

skoler der lukker jeg nævnte tversted og det er

har ligget i det her område siden reformationen

folkeskole og så videre men alene det at man i det her område kunne få uddannelse

kunne gå eller cykle i skole er historie de skal sidde og rumle i en bus i en halv eller hel time der er mindre tid til at lege med kammeraterne og der er mindre tid til at lave lektier det er konsekvensen af regeringens nulvækstpolitik og det rammer især

folk der går på efterløn så det rammer virkelig virkelig voldsomt der så regeringens politik kristendemokraternes politik rammer rigtig hårdt på det her område

det ene eksempel efter det andet på at regeringen taler meget med flotte vendinger i deres forskellige publikationer om

hånd vi vil faktisk gerne lære af det man har gjort i norge

kommunaludvalget jo var på studietur

man har skrevet ind i sit regeringsgrundlag vi skal tage hele landet i brug hele landet i brug det er et fantastisk godt slogan det er det vi skal gøre for vi har ikke råd til at efterlade nogen på perronen vi har ikke råd til at udelukke nogen fra succesen vi har ikke råd til at lade nogen sejle agterud

brug for at inkludere alle for at få succes i vores samfund er der folk der fordi de bor i et område med lav uddannelsestradition ikke får uddannelse kommer vi til at mangle den arbejdskraft derfor skal vi have gang i hele danmark vi skal tage hele landet i brug det har vi jo lavet et udspil

sætter fokus på de her ting først og fremmest

fair løsning leveret noget af det der skal til nemlig et løft af velfærdssamfundet vi har tolv milliard kroner til landets kommuner hvor man vil løfte folkeskolerne man vil sikre uændret serviceniveau på andre velfærdsområder man vil sikre forebyggelse man vil gøre andre ting det vil betyde at man ikke i fremtiden skal lukke folkeskoler som man har gjort under venstre og konservative det vil betyde at man kan have ordentlig undervisning

uddannelse er noget af det vigtigste som jeg var inde på tidligere kan vi se at det er i de her områder hvor der er

det også et problem at nogle af de statslige uddannelsesinstitutioner har svært ved at klare sig så nævner venstres ordfører at man har kigget på ekstra taxameter og andet der skal andre boller på suppen og vi har fra

gøre at man løfter de her institutioner

man kan tage bussen hjemmefra og hen til sin skole

hvor der var en kvinde der kom hen til mig og fortalte om sin søn fordi skolen er lukket skal hendes søn nu

er simpelt hen en kombination af at skolen ligger meget langt væk men også at der er ringe busforbindelser derfor er det afgørende at vi sikrer ordentlig kollektiv trafik og der må vi bare sige at den nuværende regering har skåret ned på kollektiv trafik

og trække det i land og lave lidt om på det men det er kun

ske noget på det her område og i fair forandring har vi fra

en halv milliard kroner til trafikforbedringer uden for hovedstadsområdet herunder også yderområderne så der skal ske noget

at vi kan få vækst og udvikling innovation

områder hvor de ildsjæle som

komme til at udleve deres visioner er også at man har noget så helt fundamentalt i et moderne samfund som højhastighedsforbindelse på internettet

regeringen har talt meget om det man har rejst rundt i landet og lovet det men der er stadig væk

nordjylland ikke så langt fra hvor jeg selv bor har man simpelt hen

det betyder også at turismeerhverv og så videre lider under at man ikke har trådløst internet det er for dårligt det skal der gøres noget ved der vil vi fra socialdemokratisk side

ad markedets vej

attraktive bosætningskommuner

skal fortsættes og styrkes der er rigtig mange ting

vi har senere i dag et spørgsmål en udkantskommission det vil også dagsordenen

afvikling skal vendes

må det give anledning til nogle tanker hos

og derfor har vi også givet udtryk for at vi er villige til at kigge på en fremrykning af den aftale der

vækst i

at der maksimalt må være tredive minutters kørsel til et sygehus for det skaber

fra regeringens side også stærkt tilskyndet af

det konsekvenser for hvad muligheder der er når det er man laver skattelettelser og når det er man vil fremrykke eller begrænse efterlønnen

får det konsekvenser det hænger sammen man kan ikke bare udelukke den

jeg ville også gerne længere taletid men det hænger altså sammen og det må kristendemokraten forstå med hensyn til spørgsmålet om

altså har tillid til det som også min gode kollega

de forskellige regionsråd træffer de afgørelser man synes er de rigtige

ville det være forkert af os der i øvrigt taler om at have decentralisme lokaldemokrati

jeg synes da det er forfærdeligt hvis der bliver for langt

i nordjylland hvor en

hjerteproblemer og få en ambulance til skagen den slags er jo tragisk det er noget man ikke vil finde sig i noget man

rigtigt men det sker desværre

meget svære opgave at skulle prioritere

meget begrænsede rammer og der vil det simpelt hen være upassende at pege fingre ad dem

nævnt i ordførertalen

der over for sfs ordfører

sidste gang og indtil

og tre folkeskoler nu i næstved kommune har socialdemokraterne

kommunikationen mellem et parti

under et bliver ramt af dansk folkepartis og regeringens politik hvor der er nulvækst man bliver ramt af restriktioner hvis man bruger for mange penge hvis man rører ved kommuneskatten og hvis man gør nogle andre ting

under et der er pressede nogle har kunnet klare frisag og har kunnet undgå at lukke skoler det er for eksempel tilfældet i min egen hjemkommune aalborg der også

har man haft det utrolig dårligt over

ingen der stiller op til et byråd for at sidde og skulle lukke skoler der kan være nogle der siger at det er en god idé at lave noget omstrukturering

ok men hvor man alene på grund dårlig økonomi er tvunget til det har man det rigtig dårligt over det

har ansvaret for nulvæksten og har ansvaret for sanktionerne

af alle budgetter og det burde en kommunalordfører vide

dansk folkeparti lavet en finanslov der dikterer nulvækst

det siger byrådsmedlemmer

de konservative det er man enige om nulvækst betyder dårligere velfærd

er har ansvaret for det sammen

konservative herinde så det nytter ikke noget at pege fingre ad nogle kommuner eller nogle regioner der er nødt til at gøre regeringen og dansk

der skulle bære vores børn ind i fremtiden som styrket arbejdskraft som stærke individer

milliard kroner mindre i år end man gjorde sidste år det er dansk folkeparti der svigter fremtiden ved at spare på folkeskolen så kom ikke her og peg fingre ad dem der sidder ude i en kommunalbestyrelse og bare er tvunget til at leve op til regeringen

vi ved jo at noget af det der kendetegner det danske samfund er de smukke øer som vi har hvem har ikke en sommerdag nydt det her med at stå

færge og så komme ind i havnen på en lille ø det er noget af det mest romantiske og noget af mest fantastiske ikke desto mindre

nødt til at have en national strategi for øpolitik

takket være herre per clausen fra enhedslisten en

kigget på hele spørgsmålet om hvad vi gør for at internetdække de her øer og

rigtig rigtig stor udfordring der

kigge på vores øpolitik vi har også vores

stede i dag fordi man har valgt at slå det hele sammen til en stor redegørelsesdebat men det er noget vi er meget optaget af altså øpolitikken så tak

de tilkendegivelser der kommer om

positiv

ser at

for det er ikke nok

skoler

god udvikling også øerne imellem over nettet

er jo blandt andet den færgedrift vi skal debattere senere i dag for eksempel

eksempler på familier der siger jamen vi kan faktisk komme

ferie der det er jo altså et problem

man har sådan nogle store udgifter i

have kigget på hvad vi kan gøre for at få priserne ned der med hensyn til til skoler på

man gør en kæmpe indsats der og noget af det man er i gang med skal vi styrke også med internet og med andet jeg tror at vi der deler mange af de holdninger som

fra landet til byerne er en udvikling der har været i mange mange år hele den der urbanisering er en præmis vi har kendt til

så ikke har lyst til at diskutere regeringens skattelettelser sagen er jo at når man kigger på hvor meget

bevidste politik med de her skattelettelser

der bor i gentofte skal have tre gange så meget som

på mors det er dog alligevel

sammenlignet med alle mulige andre lande sammenlignet med indien sammenlignet med usa

skal vi også fortsætte med at være men fordi vi er et homogent samfund et samfund der hænger sammen

ikke det samme som at vi så skal være ligeglade med det når udviklingen går den forkerte vej og det er derfor

superhårdtarbejdende familier der lever

vi peger ikke fingre ad dem der knokler en vis del ud af bukserne for at få deres ejendom til

at være rentabel og fungere vi ved godt at der er nogle der virkelig knokler med

som har svært ved at få enderne til at nå sammen

vi stor respekt for vi er stolte af at være en landbrugsnation det har vi overhovedet ikke noget at udsætte på

meget optaget af det med bæredygtighed det med miljø derfor stiller vi nogle krav og jeg tror man får et godt og stærkt samfund af at stille krav til hinanden det er også det man gør i en god familie man stiller krav til hinanden man har forventninger til hinanden det skal vi også

når det handler om vores fremtidige miljø jeg tror der er en stærk fremtid en visionær fremtid også for jordbrug i danmark

andre ting som kan gøre at man kan blive producenter af

kæmpe udviklingspotentiale som kan gøre at nogle af de familier der sidder og

tale om regional udvikling og

flere efterlønnere på lolland end i nordsjælland

at man til stadighed overtræder de tidsgrænser der er for taletiden det skal man have tak for

hvor man kan se om man overskrider taletiden det kan vi overveje men

for at jeg får den motion jeg tror i virkeligheden at det vil glæde mig på lang sigt

at formanden kan holde sig i form jeg tror

den konservative ordfører har fulgt med i hvad vores argumenter har været

at der er mennesker der er nedslidte efter et helt liv på arbejdsmarkedet og som har brug for at kunne trække

når jeg nævner det her og det kan den konservative

det jo fordi man står her og hører en regering der taler om

netop har gjort et meget bevidst tiltag

efterlønnen det er som et eksempel på regeringens hykleri og det tror at den konservative ordfører kan forstå

meget fiks måde at prøve at komme igen på men lad os hellere tale om hvad vi så gør for at komme ud af det her lad os tale om noget substans i forhold til visioner for

særlige udfordringer ved alene at

ene konkrete eksempel efter det andet på gøre

og sf et beslutningsforslag om en udkantskommission hvor man kortlægger de her problemer

jeg har nævnt en øpolitisk strategi jeg har nævnt en indsats i forhold til bredbånd i hele danmark jeg har talt om kollektiv trafik så man kan komme til og fra

af kondemnable boliger jeg har talt om hvordan vi kan styrke folkeskolerne jeg har talt om snart sagt det ene forslag efter det andet

synes det er urimeligt at den konservative ordfører så reducerer alt det vi har stået og sagt med den knappe taletid der er til kun at handle om skat og efterløn det er ikke rimeligt

det er rigtigt at vi også har taget det med og det står jeg gerne ved

gør i sin økonomiske politik er at tage fra dem der ikke har og give til dem der har en masse i forvejen

primært beskæftiger sig med landdistrikter og og yderegne af

christiansborg der gør

forespørgselsdebatten så det skal nok blive virkelig dybsindigt men ikke desto mindre

det selvfølgelig klart foreneligt med de her ting fordi der er

logisk sammenhæng imellem de her tre redegørelser

igangværende international krise som landene alt efter forskellige behov og kriterier

i den regionale forskel

ledighed øst for

danmark har under finanskrisen mistet mange arbejdspladser primært i den private sektor især i industrien og industrien fylder jo naturligt meget i yderområderne dansk folkeparti erkender at udviklingen har været vanskelig

den fortsat er vanskelig men dansk økonomi befinder sig i dag og det synes jeg vi

i en fase med fornyet om end moderat vækst

to tusind og ti oplevet en forbedring måned

hele vejen igennem processen understøttet de initiativer der har været fremlagt netop med hensyn til at stabilisere

grundlag for at danmark kommer så godt igennem den her verdensomspændende krise som vi har kunnet komme ud fra de økonomiske rammer og muligheder

har været til stede vi synes det er godt at vi har

som væksthuse vi har også de lokale erhvervskontorer som rådgiver

også nyetablerede virksomheder

giver rådgivning primært til folk som laver iværksætteri og så videre vi har også støttet vækstkautionsordningerne de bliver videreført i to tusind og elleve vi har lavet aftaler omkring kom i gang lån

vestdansk vækstkapital som er placeret i vojens

million kroner i rammen fornyelsesfonden har siden to tusind og ti støttet projekter der fremmer grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse og det er noget der har tilknytning specielt til de hårdt ramte områder i danmark og der er en ramme på syv hundrede og tres million kroner endelig må vi også selv

så glade for eu takke love og prise

milliardbeløb ud af det som vi giver til eu trods alt også finder vej tilbage tilbage igen

nogle eu udviklingsmidler som er målrettet

to tusind og syv til to tusind og tretten hvor vi jo har en samlet ramme på syv milliard

som er afsat til forbedring af konkurrenceevnen i

set i forhold til landbruget vi har også haft mange initiativer omkring udviklingen af den danske

for vi ved jo at mange af primært vores yderegne også har stor interesse i at blandt andet vores ferie

muligt vi kan også se i år at tilgangen af

danske feriehuse er steget markant

rigtig flot solskinsvejr både i april og i maj måned så det

den rådne banan desværre sagt mange gange her fra folketingets talerstol og det er selvfølgelig ikke noget der var

smagsdommeri men det skal

et af de mennesker i danmark som har

dansk folkeparti men derfor kan vi da godt være glade for det han siger for han er blandt andet citeret for

han er også citeret for at vi påtvunget naturen på en

og der bliver stille og det er altså vilkårene hvis man vælger at bosætte sig ude

ikke udkantsdanmark det er luksusdanmark vi har plads vi har luft vi har tid og ikke mindst har

at det er et sted hvor man også kan komme til

pris jeg anerkender selvfølgelig så også at

en indkomst på et sådan relativt højt niveau og også kan passe sit arbejde selv om han bor i et yderdistrikt så privilegeret er det jo ikke alle der er i vores yderegne

egentlig set frem til at der skulle have været en særskilt debat om småøerne

talt småøernes sag ved alle de lejligheder hvor vi har kunnet komme til det og vi har en glimrende ordfører på området

uanset partiskel tror jeg jo kan tilslutte sig intentionerne om at det vigtige for folk der bor på en ø

de har en optimal færgedrift at der er en folkeskole hvis

en sygeplejerske eller en læge det

vi tager som selvfølgeligheder på fastlandet og det er noget af det vi skal understøtte

vi skal også understøtte de større kommuneøer altså læsø samsø og andre i at de ting selvfølgelig skal foregå på en optimal måde vi går ind for at vi får en national øpolitik så vi kan sikre at der kommer den udvikling der skal være på de danske småøer gennem de seneste

til folk som bor på småøer

med til at sikre tre gange tyve million kroner til færgeinvesteringer og vi har også sikret to hundrede million kroner til nye færger og så har vi sikret tre gange fire million

kystsikring af områder på danske øer og så endelig indgik man

jo på trafikområdet en aftale som har sikret fem million kroner til udvikling af cykelturismen på danske småøer og

finansiering det betyder at kommer øboerne med et rigtig godt forslag til hvordan de kan bruge cykelturismen og indtænke

trods alt at se positivt på udviklingen på en række af øerne men vi anerkender at det

at vi kan se at en række øer har haft en nettotilbagegang i antallet af indbyggere en ø som endelave som ligger i horsens kommune hvor jeg er

at øge indbyggerantallet fra omkring en hundrede og tres beboere

kan gå den rigtige vej den første marts

en konference landdistrikternes dag en af talerne på den her konference

og det var jo lidt sjovt at høre ja sjovt og sjovt

utrolig engagerede at de også at ville have en uddannelse det giver nogle udfordringer for folk som bor i de danske landsbyer og i de danske yderdistrikter og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på

at der går en aktiv proces igennem hele den her politiske dialog

landdistrikter og yderdistrikter og på den baggrund støtter vi selvfølgelig det forslag til vedtagelse som er blevet fremsat af blandt andet

at få fem minutter i forbindelse med en redegørelse

men der er jo også ønsker om korte bemærkninger og først

en centralisering uden sidestykke i danmark og det er regeringen der har

dansk folkepartis bud på hvordan man bevarer skoler ude i yderdistrikterne i danmark

af herre rasmus prehns

politik eller en anden løsning på hvordan man skal klare

det mener jeg sagtens man kan gøre inden for den økonomiske ramme

med hensyn til blandt andet tilgangen af nye skoleelever til

der er for få elever til at man kan få det sociale og

man kan bidrage med

er for få elever i klassen

at lukke ned for den del af skolen og så måske flytte den

andet eller helt lukke en folkeskole det er et skisma selvfølgelig er

som jo er nogle arbejdspladser man har taget fra nogle andre områder og nu skal vi så have

det betyder jo en affolkning ude i lokalområderne

af de offentlige arbejdspladser i danmark end man har gjort

er til rådighed man har så vurderet i samarbejde med kl at der kan komme penge til rådighed til andre

hvor man så går ind og kigger på at man kan gennemføre en bedre sagsbehandling og hurtigere sagsbehandling i forhold til de her

til baggrund for hvorfor og

referencen til den gode nogle

meget indholdsrige tale kom ind på

at vi også kan få den udvikling og vækst i de her områder

et endnu mere understimuleret område

sagsbehandlere direktører embedsmænd rejs hjem igen

et land som danmark uagtet hvor mange penge vi satte af til det kunne lave en lovgivning

ville vælge at bosætte sig langt langt væk fra deres arbejde

valgte at placere en forskningsenhed på læsø

men det ville samtidig gøre kommunen læsø utrolig sårbar over for om den erhvervsvirksomhed ville have flere medarbejdere eller den måske ville have færre

det der skal til på den lange bane er den her bæredygtighedsproces som gør at man ikke

procent afhængig af en eller to virksomheder derfor tror jeg på at der er

nye indbyggere i københavn om måneden

for at sikre at de der så blive boende i de mindre byer i landsbyerne i yderdanmark rent faktisk

god uddannelse hvad gør vi for at opkvalificere dem hvad gør vi for at sikre at

er gode folkeskoler decentralt der er jo blev lukket mange folkeskoler hvad kan vi gøre for at sikre at der er gode

her i dag og det synes jeg er helt fint

på ritzau fra dansk byggeri i nordjylland

tre tusind nye job alene i to tusind og elleve

håndværkere og de resterende en

ansat i tilknyttede erhverv det kan være på et byggemarked hvor varer ud eller alt muligt andet

at give tilskud til og man understøtte hjælpe og vejlede

sikre at der er arbejdspladser de her steder det gør selvfølgelig kan lave arbejdspladser i de helt små byer men ved at understøtte udviklingen i mange af vores regionale provinsbyer

købstæder og så videre sikrer vi også at der

er det så dansk folkeparti vil gøre

ordføreren mener der skal til for at understøtte den her udvikling

set nogle konkrete svar på min oplevelse er

vi kan få mest muligt for pengene hvis vi centraliserer

sige jamen så må vi jo gøre det hvor meget skal der til for

nemlig at der skal være en regional udvikling og

der kommer en og siger økonomisk så skal vi centralisere

og øgede skatter øgede skatter som giver dårligere konkurrenceevne

derfor er det vigtigt at vi har en regering og et flertal her i folketinget som i stedet tør satse og gå ind målrettet med initiativer til at understøtte en proces som gør at danmark kommer igennem den her krise på en rigtig rigtig god og fornuftig måde

har få en løsning fra s

man vil finde de tre og tres eller seks og tres milliard

vi venter og vi venter og vi venter

bruge penge på

men når det kommer til reel handling til at fortælle hvordan vi skal tilvejebringe alle de her penge ud over

underlig måde at få svar på men det illustrerer måske den mangel på svar som

en voldsom kritik af nedskæringer en voldsom kritik af beslutninger om at lukke skoler og fyre sygeplejersker

en lang forklaring på hvor

er resultaterne af den politik som ordførerens parti har været med til at støtte som støtteparti

en borgerlig regering så i min verden hænger det slet ikke sammen

både på motorvej og på hovedvej og på sti alle steder

og været med i de aftaler som har sikret

række målrettede millioner og milliarder

i danmark jeg nævnte væksthuse lokale erhvervskontorer vækstskautionsordninger

osv og så kommer sf og siger jeg ikke har nævnt noget

jeg går også ud fra

skibby mener at alle de mange skolelukninger

af friskoler i danmark de steder hvor der ikke er en folkeskole i min egen hjemkommune hvor jeg er viceborgmester

at bruge sin sunde fornuft og sætte sig ind i økonomien i kommunen lærertidsaftaler og alle mulige andre ting

at sikre og videreudvikle de folkeskoler vi har i dag i danmark

at enkelte steder kan man godt forsvare en skolelukning hvis der måske kun er fem eller seks elever som bliver indskrevet i nul klasse fordi elevgrundlaget bliver

for lille til at man kan gennemføre et fagligt og socialt afbalanceret uddannelsesforløb for de elever

derfor er der enkelte steder hvor jeg kan sige

afstand mellem landdistrikter og landsbyer og dem der træffer beslutningerne gør det nemmere eller sværere at nedlægge skoler altså mit spørgsmål til

selv har været med til at få gennemført har gjort det nemmere eller sværere

de folkevalgte i kommunen

ved folkeafstemninger hvor borgerne blev hørt

og titusind indbyggere men det er noget der er sket fordi borgerne selv har villet det de har haft folkeafstemninger de har haft

og de har villet en større kommune end de halvtredstusind

nogen god idé

sikre et sammenhængende danmark det

en valgkreds repræsenterer vi ikke bare vores lokalområde

ved at man sagligt velovervejet og retfærdigt diskuterer landets egnes forskellige udfordringer og sikrer at man tager hånd om dem og sikrer at alle egne af danmark kommer med i den fremgang som vi skal have i vores land

det skal ikke handle om at give flere

det skal handle om at træffe rimelige beslutninger som er begrundet i saglige overvejelser og som tager hensyn til regionernes særlige udfordringer

det som bliver kaldt udkantsdanmark og forskellene mellem danmarks forskellige regioner debatten har til tider været præget af overdrivelser

også været præget af forsøg på at fiske stemmer ved at fremstille forholdene som

og så at tilsætte lidt konspirationsteorier om at der skulle være nogle som forsøger at holde andre nede i danmark jeg tror ikke det synspunkt er rigtigt

jeg synes det er en stråmand en holdning som

at tillægge ens politiske modstandere fordi man derved selv kan fremstå som om man kæmper mod en større uretfærdighed vi får ikke et mere sammenhængende danmark af at vi graver grøfter vi får ikke et mere sammenhængende eller rimeligt danmark ved at vi skaber en konkurrence mellem regionerne om at fremstå så elendigt som muligt for at tiltrække statsstøtte

økonomisk vækst og arbejdsløshed er danmarks store udfordringer især det første arbejdsløsheden er trods alt stadig væk relativt lav i en international sammenhæng men den økonomiske vækst er en udfordring det er dog en udfordring som når det handler om det er lige så stor i københavn som i resten af landet faktisk står det værre til i københavn end i de fleste af landets øvrige egne når det handler om arbejdsløshed og vækst de redegørelser som regeringen har lagt frem viser at

affolkning og derfor er det

vi skal forsøge at løse når vi diskuterer regionspolitik i modsætning til når vi har vores øvrige debatter hvor vi forsøger at løse danmarks generelle problemer vi kan sagtens tale om skattepolitik vi kan sagtens tale om efterløn vi kan sagtens tale om udgiftsloft ude i kommunerne

som gælder hele danmark og jeg synes derfor ikke

når vi står her på danmarks vigtigste talerstol hvor vi faktisk har mulighed for at gøre noget ved regionernes særlige udfordringer

regeringen har gjort meget for

at imødegå det problem som er at der i visse egne af danmark over meget lang tid

en stor affolkning man har fremlagt en redegørelse som viser at der sker en affolkning i visse områder med nul procent om året og

betyde at der sker ganske betydelig affolkning af især småøerne og de yderligste landområder det forholder regeringen sig også til og derfor har regeringen fremlagt en lang række initiativer som adresserer lige netop den problemstilling der er sat gang i

forskønnelse af både landskaber og landsbyer så man spiller på de værdier som man har ude i yderområderne og som man jo ikke har i eksempelvis

og der gør man altså noget for at gøre områderne endnu mere attraktive at bo i end de er

alle borgere i danmark skal have adgang til hundrede megabit bredbånd

to tusind og tyve man har brugt seks hundrede million kroner på at sikre en god akutmodtagelse rundtomkring i landet

er en god lægedækning hvilket selvfølgelig også spiller ind

allerlængst til uddannelse får et bedre tilskud

før med den seneste

nævne nogle af de mange tiltag som regeringen har taget

af danmark ikke ved at holde væksten nede ikke ved at træffe irrationelle eller lokalegoistiske beslutninger men ved at være opmærksom på yderområdernes særlige udfordringer og så adressere dem målrettet og gøre noget

står regeringen ikke

i balance men alligevel laver vi skattelettelser der er tre gange så store i gentofte som de er på mors og på lolland

om at vi skal modvirke affolkning at vi skal undgå affolkning

nogle bysamfund der stadig væk er i balance hvad er det for en samtale man har haft

færre folkeskoler vi laver nulvækst kan ordføreren prøve at uddybe det lidt

problematikken og sige vi skal ikke afskaffe efterlønnen fordi der bor flere efterlønnere på lolland end der gør i nordsjælland og derfor er vi imod det konsekvensen af den holdning er at der vil blive truffet en lang række irrationelle beslutninger og i bedste fald kan man gavne folk på lolland som man ønsker at få stemmer fra

medføre at vi får mindre velstand i vi diskuterer

vi forholde os til udkantsområdernes særlige problemstillinger i stedet for at forsøge at gøre det her til et spørgsmål om at mobilisere modstand mod regeringens efterlønspolitik og skattepolitik ved at henvise til at der bor flere af dem i et bestemt område

diskussion i forhold til

det er beslutninger der foregår ude i kommunerne

kommunerne en uændret økonomisk ramme og derfor har vi ikke tilskyndet til lukning af folkeskoler

samfundsøkonomisk skal fordele

de områder der ikke har så meget i forvejen skal have nogle mindre tørre stykker

man taler om balance og så gør man de rigeste rigere og de fattigste

med hensyn til det med folkeskolen står den konservative ordfører ikke ved at man har vedtaget en nulvækstpolitik nulvækstpolitik der betyder at man nu bruger

sidste år og får det så ikke konsekvenser at man er nødt til at lukke skoler prøver den konservative ordfører virkelig

det han før kaldte den højeste talerstol den

i de kommende år plus inflation

er sparet fem hundrede million kroner på folkeskolen er kommunerne har det samme antal kroner som de havde sidste år den primære årsag til det er

dermed tilpasser kapaciteten

ganske naturligt det betyder så desværre at der er nogle skolelukninger

nogle steder ønsker at lægge skoler sammen fordi skolegangen

derved kan fastholde eleverne i folkeskolen i stedet for at de flytter over i privatskolerne det ser

problematisk i

vi diskuterer i dag altså skattepolitikken er ens for hele landet og vi har ikke lagt nogen skattepolitik frem som straffer yderområderne

danmarks borgere der er ikke en særlig udfordring i skattepolitikken men

at at indtægtsgrundlaget og uddannelsesniveauet er lavere i

i de store byer jeg går ud fra

anerkender at når man har et indtægtsgrundlag som er mindre

er enig i at når der

man givet skattelettelser og generelt bliver folk rigere

se en stigende aktivitet

en udligning så de kommuner der faktisk får en større

de kommuner der bliver rigere på grund af den her politik

ekstremt stor udligning mellem de danske kommuner

i meget høj grad har øje for at der skal være en ligelig udvikling af de forskellige egne af danmark det er sådan at der er en indkomstudligning på op til to og halvfems procent

vi skal også være opmærksomme på at det stadig væk skal kunne betale sig for danske kommuner at føre en erhvervspolitik

de tiltrækker virksomheder og selv sætter gang i væksten så de bare får lov at beholde en lille smule af det frem for at det skal sendes til en anden kommune hvis man har en økonomisk

vi kigger løbende på udligningsordningerne i slutningen af året

så det

er sådan i i modsætning til eksempelvis sverige

på grund af finanskrisen det er jo staten der bærer den nedgang i skatteindtægter det er at statsunderskuddet er blevet så kæmpestort som det er

at de fattigste kommuner faktisk får mere

om ordføreren mener at den udvikling der har været at den politik der ført har været god nok altså om ordføreren er stolt af den indsats man selv har gjort for at at det strukturelt set er nemmere at føre en ordentlig politik lige meget hvor i danmark man er altså om man synes at strukturen er påvirket sådan at uanset hvor man bor i danmark har man en rimelig tilgang

til uddannelse til infrastruktur

og konservative oftest med støtte fra dansk folkeparti har fremlagt

gode og fornuftige jeg synes at man har gjort utrolig meget og sat rigtig meget fokus også på udkantsområdernes specielle udfordringer det skal vi blive ved med for det er vigtigt at sikre at vi har et danmark i balance og at vi har et danmark hvor alle føler at folketinget herinde varetager landets samlede interesser og også har blik for de enkelte regioners særlige udfordringer

jeg bare lige præcisere at jeg ikke har givet noget løfte om at

jeg mener bla at vi skal have kigget på de ordninger hvor vi i dag desværre

penge til kommuner som har drevet deres egen økonomi dårligt

incitamenter så der er selvfølgelig behov for at kigge på

det med at sikre internetdækning og

hurtige internetforbindelser til alle danskere

og

der må jeg henvise til vores forskningsordfører men målsætningen er at i to tusind og tyve

har vistnok i mange år haft en målsætning om at alle skulle

hvordan vil man sikre det det bliver jo netop vigtigt at

man kan sige at de markedsmæssige forhold

som ordfører der er drikkeforsyning på pladsen men selvfølgelig har man

danmark består af landfaste områder halvøer og øer vi har byområder og vi har ikkebyområder vi har områder som eksempelvis trekantområdet og øresundsregionen inklusive hovedstaden hvor der sker en hel masse meget hurtigt og vi har områder som sønderjylland vestjylland og bornholm hvor tingene foregår i et noget andet tempo vi er nogle der bosætter os i den del af landet hvor tingene foregår langsomt netop fordi det er en kvalitet og vi kan nå at få os selv med

et lidt nedsat tempo i forhold til byområderne med mere som fordele i vor hverdag ulemper er der nu også i områderne uden for byerne det ulemper der er til at få øje på

redegørelserne og f fire og tredive som vi behandler i dag gør rede for

ulemper med dårlig trafikal infrastruktur manglende jobmuligheder manglende uddannelsesmuligheder huse der står og forfalder en affolkning der kan mærkes et cetera udfordringerne som gælder for landdistrikterne de små øer

er store redegørelserne giver en række bud på hvordan de kan kommes i møde og udviklingen vendes der tales om turisme bredbåndsdækning til alle ekstraordinær statslig støtte til færgeanskaffelser

det er blot desværre sådan at alle de tiltag eller mange af dem hvor gode de end måtte være tænkt står noget alene og

er fugle på taget eksempelvis

initiativer under grøn vækst lempelse af planloven udlæg til sommerhusområder

lempelsen af planloven synes vi i radikale venstre er en rigtig dårlig idé

det alene drejer sig om ni og tyve kommuner hvis vi

at ødelægge de naturområder folk netop flytter ud på landet for at være

med boliger og erhverv i kystnærhedszonen udlægning til sommerhusgrunde i kystnærhedszonen er ligeledes en rigtig dårlig idé dels bygger de fleste sommerhuse derude for at være i nærheden af naturen dels er der i tusindvis af sommerhuse til salg lige nu så det er ikke et tiltag der skal sættes i gang og slet ikke lige nu

meget vel være at det er finanskrisen der er skyld i at der er så mange sommerhuse til salg men når nu tingenes tilstand er sådan

er det altså slet ikke det rigtige værktøj at sætte ind med

kystnærhedsområderne skal være kystnærhedsområder det skal være den zone hvor der ikke skal bygges hverken det ene eller det andet et andet forslag vi stiller os lidt spørgende over for

bedre vilkår for udvikling af et godt miljø med meget natur vi stiller os spørgende over for hvordan den plan kan virke som værktøj på netop disse områder når vi nu ved at det konventionelle landbrug ikke har ret mange arbejdspladser i primærproduktionen derude og vi indtil videre ikke har set den store udmøntning af de grønne sider af planen hvornår kommer de tiltag mon et område jeg decideret mangler i omtalen af tiltag i alle redegørelserne er foreningslivet der står i den regionalpolitiske redegørelse i afsnittet om levevilkår og kultur at et alsidigt og levende kulturliv har stor betydning for sammenhængskraften i samfundet jeg kunne ikke være

mere enig i det synspunkt

undrer det mig også at der kun omtales kulturaftaler og ønsker om bredbånd men intet om det frivillige danmark det frivillige foreningsliv der virkelig bærer en meget stor del af sammenhængskraften både by og på land og måske mest på landet det er i det frivillige danmark ildsjælene befinder sig det kan undre at det ikke nævnes med et ord i denne redegørelse heller ikke i nogen af de tre redegørelser og foreningsliv det frivillige arbejde både det kulturelle og det sociale har trange

ret enkle tiltag nu får vi jo en debat om det her område ved lovbehandlingen af folkeoplysningsloven tirsdag den tiende maj men det mangler altså at blive nævnt i bare en af de her redegørelser vi sidder med

det kan give give nye og spændende muligheder for fokus på de her noget stedmoderligt behandlede områder det er vigtigt for radikale venstre at vi højner fokus på begge områder landdistrikterne såvel som øerne

radikale venstre vil vækst i hele danmark vi har en lang række forslag for at opnå vækst i hele danmark

eksempelvis en iværksætterfond på tre hundrede million kr som skal etableres nu pengene er blevet bevilget i to tusind og syv men de samler støv i erhvervsministeriet fordi man venter på privat medfinansiering vi kan ikke vente på vækst og må derfor

få etableret fonden nu og den private medfinansiering må sikres projekt for projekt vi vil oprette en ordning for udkantskaution

i vestjylland for i alt fem hundrede million kroner vi vil iværksætte et innovationsprogram med hjemsted i vestjylland som skal bruge regionens kompetence inden for fødevareområdet til at skabe nye produkter og services et program kunne fokusere på

imødegå problemer med stigende overvægt og deraf følgende livsstilssygdomme eksportpotentialet for produkter og services på dette marked er enormt vi vil afsætte syv

over ti år til udviklingen af det økologiske landbrug og der vil vi sikre en effektiv markedsføring af danske fødevarer vi vil fremme udlægning

af offentlige serviceopgaver i små butikker i tyndt befolkede områder vi vil sundhed i hele danmark vi vil efter aftale med regionerne afsætte fem hundrede million kroner til at støtte regionernes forsøg med sundhedshuse og vi vil give regionerne bedre mulighed for at placere sundhedshusene hvor der er behov og arbejde for at forøge deres planlægningskompetence i forhold til den primære sundhedssektor vi vil uddannelsesinstitutioner i hele danmark de er vigtige også i yderområderne for

nå målsætningerne om at alle unge får en ungdomsuddannelse og halvtreds procent en videregående uddannelse derfor vil vi reformere og differentiere taxametersystemet således at der tages højde for blandt andet udfordringerne for uddannelsesinstitutionerne i yderområderne

for at sikre en ordentlig infrastruktur med offentlige transportmuligheder teletaxaordninger og telebusordninger over hele landet så alle kan sikres en rimelig transportinfrastruktur vi vil gennemføre offentlige udbud af bredbåndsløsninger til erhverv og offentlige virksomheder hvor markedet ikke leverer

har bredbåndsløsninger til rådighed

vi er med i den tekst

fire og tredive der holder fast i at vi politisk skal give rammer så der kan ske alt det vi gerne vil og som fremmer en positiv udvikling og vækst i alle egne af danmark

mener vi ikke alene en industriel udvikling vi mener heller ikke

vi alle sammen kan kan

der og så de ikke bliver lukket af for nogen

min opfattelse af begrebet udvikling nok er forskellige jeg har ikke opfattelsen af at det konventionelle landbrug skaber en masse arbejdspladser for eksempel

derimod ved jeg at undersøgelser viser at økologiske landbrug skaber mange arbejdspladser i primærsektoren primærsektoren er jo derude på landet hvor

er det vi taler om i dag det er derude i landdistrikterne vi taler jo absolut ikke i dag om

de arbejdspladser der er i selve landbruget der er de økologiske landbrug altså væsentlig foran de konventionelle med hensyn til arbejdspladser det er ikke sådan at landbruget i dag skaber mange arbejdspladser

signal jeg måske vil sende til den radikale ordfører er at vi

have adgang til sundhedsydelser ligesom alle andre

sundhedsydelserne vi har et udmærket system i sønderjylland hvor jeg jo bor med sundhedshuse

og store lægehuse hvor hvor der er forskellige lægefaglige

områder til stede vi har en

kombineret ambulance og helikoptertjeneste vi har samarbejde hen over grænsen

kan komme til et sygehus og få hjælp i en fart jeg kan kun sige at

det system som vi har fået opbygget i sønderjylland med fordel

en kombination af

hvor vi har den primære sundhedshjælp og en kombination af helikoptere og

og endnu mere beroliget bliver man når man læser venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliances forslag til vedtagelse

store utilfredshed der har været i vestjylland på lolland falster og andre steder med den politik som regeringen har ført og den kritik der har været at man har været meget skuffet over at et parti som venstre har fokuseret så lidt på at sikre udvikling derude hvor

kernevælgerne hos venstre lever

det har været helt spildt når ledende venstrefolk er taget ud i landet

ønsket om at man fremover vil skrive nogle redegørelser hvoraf det også vil fremgå at det går rigtig godt

nået grænsen for sin ydeevne når den

den debat om forholdene i

lidt ligeglade med hvad man kalder os bare det ikke er for tidligt om morgenen og man i øvrigt sørger for at vi får det vi gerne vil have så kan man kalde os hvad man vil men lad os bare

findes rigtig mange gode eksempler på på små øer landsbyer og dele af danmark hvor et massivt folkeligt engagement og en massiv folkelig deltagelse har ført til at der er rigtig rigtig meget liv

at borgerne har ignoreret kommunens

for at etablere en friskole i stedet for der findes rigtig mange eksempler på at det går godt det går ganske vist som oftest godt på trods af men det går godt og derfor synes jeg det er så vigtigt at fokusere på at vi har rigtig rigtig mange ressourcer og rigtig mange ressourcepersoner i de her områder jeg tror også

da de skulle planlægge hvor et testcenter for vindmøller skulle ligge i hvert fald havde fejlvurderet lokalbefolkningens mulighed for at yde kritik og modstand i østerildområdet så der er rigtig mange ressourcer derude men der er også mange steder hvor det

ikke går helt så godt på trods af de ressourcer og hvor man altså på trods af den indsats man gør for at få tingene til at fungere alligevel må se at øen affolkes måske fordi kommunen alligevel tolker nulvækst som stagnation og derfor reducerer

færgebetjening og service i forhold til

der oplever man så at man får store vanskeligheder

om de her områder at det det selvfølgelig handler om er at vi kan prøve at se om vi kan gøre noget for at give bedre betingelser for de mennesker der lever derude til at få et liv hvor der er udvikling

i øvrigt har en ordentlig og velfungerende offentlig service det er jo det der i sidste instans fører til at de mennesker der bor der bliver boende

også dem der siger at det er rigtig dejligt med stilhed og mørke og at man kan mærke når det bliver koldt

for nogle ting som man efter enhedslistens opfattelse bør satse på ja der er jo erhvervsdelen det handler jo om

satse på at man udvikler et landbrug hvor der er relativt mange lokale arbejdspladser det er derfor vi skal have ændret vores landdistriktspolitik og vores landbrugsstøtteordning sådan at der bliver fokuseret på at give støtte til en omlægning af landbruget til en produktionsform hvor der er rigtig stor værditilvækst

derfor vi bliver nødt til grundlæggende at gøre op med den dominerende form for landbrug vi har i dag fordi den ikke har den egenskab at den sørger for en stor værditilvækst og

at der er mange mennesker ansat og mange mennesker der kan arbejde og leve af det i forhold til omsætningen

det modsatte det er en vigtig ting vi skal selvfølgelig også satse på at der bliver lokale fødevareproducenter altså at forarbejdningen af fødevarerne også sker lokalt

det som gør det vanskeligt at skabe udvikling i

at man har udbudsregler

det bliver rigtig fint er det eu udbudsregler men vi

gøre det besværligt og bureaukratisk som gør det umuligt eller i hvert fald vanskeligt at fokusere på at sikre at

lokale producenter også kan afsætte til de lokale offentlige institutioner

så optaget af at det hele skal ud på det liberale marked og så bliver det nok alt sammen billigere og så har man

til at forplumre alting

og kommuner nogle større frihedsgrader i forhold til hvordan de vil tilrettelægge deres indkøb sådan at de kan medvirke til at skabe udvikling og beskæftigelse i lokalområdet

om hvordan vi sikrer at den fantastisk vigtige rolle

dele af

også giver en reel værditilvækst i området altså at vi

satser på mere vindenergi flere vindmøller ikke mindst i den vestjyske del af danmark men selvfølgelig også andre steder så sikrer et lokalt engagement og et lokalt ejerskab sådan at man i hvert fald kommer i den situation at de penge der kommer ind på den el man producerer

også bliver i lokalområdet og kan bruges til investeringer

bliver selvbærende også økonomisk

i det lange løb er bedre end at være afhængig af at der skal komme penge fra det centrale danmark men det handler altså om at man giver nogle rammer som giver bedre muligheder end dem vi har i dag

været talt om distancearbejde der er det jo vældig smart og praktisk at man aldrig er af nettet ethvert folketingsmedlem ved

bliver inspireret at få stillet spørgsmålet til ministeren umiddelbart så

gå og komme på bedre tanker og så måske ikke få det stillet den risiko løber man

det er rigtig godt at den mulighed foreligger

også rigtig dejligt at høre at alle partier i folketinget går ind for at der skal være gode internetforbindelser overalt i landet

involveret i en teleforligsaftale som jo gør at hver gang man stiller konkrete

område så bliver de afvist fordi der findes en plan for

utydeligt og selv om herre rasmus

fra de konservative havde den gode forklaring at han ikke var ordfører på området og det er jo fint nok og henviste til sin egen ordfører og til videnskabsministeren så har jeg prøvet at spørge dem og det er det jo ikke blevet mere tydeligt af så der er behov for at gøre en aktiv indsats for jeg tror også det er af afgørende betydning for at kunne skabe udvikling i de tyndtbefolkede dele af danmark at

vi har jo

diskuteret sygehusene i de yderlige

enhedslisten har flere gange rejst diskussion om hvad der er det kloge og

akutmodtagelsen i svendborg og det står stadig væk

hvorfor man gør det hvorfor man skaber en dårligere sygehusbetjening for mennesker der bor i de yderste dele af danmark også og det skal man jo huske på fordi sygehuse også er noget som skaber rigtig rigtig mange arbejdspladser i lokalområdet det vil sige

sygehusbetjeningen og så kan man sætte en ambulance eller en helikopter ind og så går det nok alt sammen nej man fjerner også rigtig rigtig mange arbejdspladser og det betyder faktisk en hel del

attraktivt og have en ordentlig kommunal og lokal service det samme gør sig gældende

det er jo ikke kun et spørgsmål om at diskutere uddannelsespolitik

at ingen har bevist noget endnu men det handler også om hvordan

og som også har mulighed for at yde en indsats i forhold til

kulturliv det her handler ikke kun om at skolen er et godt sted hvor der kan være meget liv og meget kultur nej det handler også om at der når der er ansat mennesker på skoler på biblioteker osv så er nogle yderligere ressourcer i lokalområdet

bare til allersidst sige det løser altså ikke behovet for at have mange butikker ude i de små byer at man gør det nemmere at lave store butikscentre flere steder i danmark det får den modsatte konsekvens det fører til øget butiksdød

min pointe er at vi skal have indrettet den støtte vi

måde at vi udvikler nogle former for landbrug som skaber flest mulige arbejdspladser som skaber størst mulig værditilvækst i de enkelte produkter og som så også er bedst muligt i stand til at leve i samklang med natur og miljø det er så efter min opfattelse økologi og derfor skal vi gå den vej og uanset om vi er kommet langt eller kort nu

skal være for at man kan have en velfungerende akutmodtagelse

det aldrig lykkedes at føre dokumentation for at man har ret i at det skal

og kravene er så store at det måske kun skal være ét sygehus i

bedst man kommer til udlandet det er jo nemlig rigtigt så det er jeg sådan

set enig i

svin i danmark at producere gylle til

af at landbrugets ønske om at få støtte til biogasanlæg er

en svineproduktion der kun har ét rationale nemlig at producere gylle til de biogasanlæg det

en dårlig idé at bruge de midler vi ellers skal bruge til også at skabe udvikling i

udkantsdanmark

nogle kalder det vandkantsdanmark

udkantsdanmark eller vandkantsdanmark eller

langt væk fra et fællesskab er jo ikke særlig prangende det er vel egentlig

yderområder er det jo netop fællesskaberne

hvor man bor når vi har set

centralisering af sundhedsvæsenet

meget stærke fællesskaber i næstved svendborg og

jo netop er udtryk for

at man kan være fælles om en sag og at man måske i vandkanten er bedre til at stå sammen om tingene

styrker de nære fællesskaber for ni og tyve år siden

kristeligt folkeparti og var en del af schlüterregeringen havde min

tale dengang sagde han at landsbyerne indeholder kvaliteter i form af overskuelighed og mulighed for fællesskab

skal søges bevaret de små byer og landsbyerne må derfor sikres rimelige vilkår det gælder især i de samfund hvor der er problemer med serviceforsyningen og kollektive trafikforbindelser såvel i landdistrikterne som på de mindre øer mennesket udfolder sig bedst i små enheder det er derfor en central opgave at arbejde for en fortsat decentralisering det er vigtigt gennem forsøg med utraditionelle kombinationer af offentlig

få et grundlag for at vurdere lokalbutikkernes overlevelsesmuligheder det blev sagt for ni og tyve år siden af min partifælle og jeg kunne

her ord til mine her i to tusind og elleve for det er stadig væk kristendemokraternes udgangspunkt at fastslå fastslå at det er en central opgave at arbejde for decentralisering decentralisering kommer ikke af sig selv det kræver politisk

detailhandel når vi ser på vores sundhedsvæsen

pasningstilbud på en lang række væsentlige områder for borgernes

til centralisering og derfor bliver

jo faktisk endnu mere

vi har fundet på i en protest

er det et nærhedsprincip det at tingene skal gro

der giver det gode samfund det ligger i vores værdigrundlag og det er derfor at vi også går forrest i den protest imod

detailhandelen og på mange andre områder

det ligger i vores dna netop sundhedsområdet har vi jo

man har planlagt vi synes stadig væk at der er huller i den vi synes stadig væk at der er områder hvor man ikke tager hensyn til nærheden

med løsninger der skaber utryghed jeg kan

region midtjylland eller på fyn eller region sjælland men jeg vil tillade mig at klandre regeringen for ikke at tage det overordnede ansvar

ikke har kigget på danmarkskortet under et for at sikre at der

region

der mangler altså nogen der har kigget på de her indstillinger fra regionerne

om vi har den geografiske dækning når det gælder sundhedsydelser

er borgere i det nordvestjyske område der har halvfems

jeg bare minde om at de borgere der bor i næstved

bor i svendborg og de borgere

så vi sikrer den nærhed som vi mener borgerne

er skyld i at de her skoler lukker

som ikke prioriterer en decentralisering der er skyld i

kæmpe for decentralisering og derfor er det lokalpolitikernes ansvar

en kommunal prioritering så lad nu vær med at

vigtigt at vi tager hele diskussionen

udfordring lige nu i landdistrikterne er at folk flytter fra landdistrikterne derfor skal vi også

servicetilbud til borgerne vi skal sørge for

vi skal sætte mål

det som politisk mål at der i to tusind og femten bor lige så mange mennesker i landdistrikterne som der gør i

konkrete initiativer forbedre mulighederne den vej rundt

de radikales forslag at borgerne i landdistrikterne

komme på støtten

ikke det det handler om det handler om at

have en god infrastruktur

gerne have adgang til sundhedsydelserne og velfærden ligesom alle andre danskere

er prioriteringen

folketinget pålægger regeringen at iværksætte konkrete initiativer til at bremse affolkningen i landdistrikterne og standse centraliseringen

regeringen bør sikre at der maksimalt er tredive minutters kørsel til nærmeste sygehus med skadestue og fødeafdeling at lukkeloven bevares

detailhandlen i landdistrikterne at der sættes konkrete mål for at stoppe affolkningen af landdistrikterne ved at prioritere decentraliseringen

anbringelse af atomaffald således at ingen kommuner skal modtage det imod

vi vil vækst i hele danmark men mit egentlige

sygehuse er kun gode hvis der er kvalificeret og veluddannet personale til stede vil ordføreren bekræfte at det er en betingelse for et godt sundhedsvæsen at det er muligt

kan blive behandlet det kræver speciel ekspertise som kun kan være få steder da der altså ikke kan uddannes

er til stede skal bruges og holdes vedlige for

protesten går ud på rundtomkring det folk protesterer imod

akutfunktioner bliver nedlagt

senest blandt andet i det vestjyske område at fødeafdelinger også bliver nedlagt

ikke indtænker nærhed i de løsninger

synes det er meget vigtigt at vi får nye

imod supersygehuse vi håber oven

kvalitet så man i højere højere grad end jeg kan se der er lagt op til i dag får implementeret

mange kroniske patienter får mulighed for at blive behandlet i deres eget hjem det er

være mange sygehuse over det hele og det ville som der

første spørgsmål netop kollidere med uddannelse udvikling viden

og brug af viden men jeg bad om ordet anden gang for

at få ordføreren til at uddybe det som ordføreren egentlig

sundhedsstrukturen kan løses på andre måder end ved

så vi får en sundhedsstruktur i det her land hvor alle er dækket ind men på en anden måde

set det jeg synes er problematisk i dag fordi vi kan se at der er nogle huller i forhold til nærhed

akutfunktion om ganske få år der er borgere der får op

holstebro hvor vi synes at

godt kunne bevare en akutfunktion

og og med den rette ekspertise det er

man tror at vi ikke går ind for det vi vil bare sikre at man også tænker nærhed ind

skulle være at der var et fællesskab jeg kan huske da jeg var barn og besøgte min mormor og

karreen sådan set en landsby det nære miljø

og morfar boede i var en landsby som fungerede fuldstændig som den lille by jeg kom fra så jeg tror ikke det er et særkende at der er et fællesskab i landsbyer som ikke er i byer det tror jeg er en fejlslutning

en romantisk fejlslutning måske men ikke desto mindre en fejlslutning

fællesskaber som findes i provinsen bliver udfordret fordi de oplever at deres vilkår bliver forringet så enkelt

at mennesker har nogle af de samme behov og ønsker og evner til socialt fællesskab uanset hvor i danmark de bor henne det jeg synes er vigtigt er jo netop at sige hvad er det for nogle sådan almindelige dagligdags vilkår man skal have for at kunne bo i

udfordringer som andre ikke har

jeg lidt i tvivl om om han støtter regeringen eller ej

vores forslag jo er at der maksimalt må være tredive minutters kørsel

socialdemokraterne efter et eklatant løftebrud fra

et midterparti som er i centrum af dansk politik og derfor kigger vi

på de forslag der kommer uanset om det er fra den ene blok eller fra

blok efterhånden som de dukker op og

jeg tænker at når

nu udtaler sig så håndfast om hvad kommunerne ikke burde gøre

på hvad de så burde gøre hvor mener herre per ørum jørgensen at kommunerne bør skære ned

men det er jo op til den enkelte kommune hvordan man prioriterer

at man har landsbyer med udvikling og vækst

nogle politiske tiltag der understøtter det

være ved at købe lokalt ind det kan være i forhold til hvordan

være et økonomisk spørgsmål men

at sikre decentralisering og sikre liv og vækst

politisk prioritering det sker ikke af sig selv vi er også nødt til at tage vores ansvar i kommunerne

er jo hvor er det ellers i kommunen man skal finde pengene

normering i børnehaverne eller skal man have ringere forebyggelse hvad er det man skal spare på

knokler for at få det til at hænge sammen at kristendemokraterne står her og siger at man bare kan prioritere hvad er det man skal prioritere ned for at få råd til at have lokale folkeskoler det står jo fuldstændig uklart

prioritere at man vil understøtte lokale erhvervsdrivende det synes jeg

at det er attraktivt at bosætte sig

kan man det jeg ved ikke om det

fuldstændig forkert det er mangel på kreativitet fra den socialdemokratiske ordførers side må jeg sige

kommer til stykket handler det altså om bundlinjen det handler om kroner og øre det handler om kommunale

ude i byrådene meget hårdt presset jeg synes ikke det er særlig tiltalende at se kristendemokraterne stå og sparke nedad

er gået ind i lokalpolitik netop for at prioritere deres lokalområde og det de så finder ud af er at der ikke er penge til det

men helt ærligt i går havde man et nyt lovforslag hvor kristendemokraterne var med som er en udmøntning af konkurrencepakken hvor man nu vil tvinge kommunerne til endnu mere udbud hvad betyder det det betyder endnu

og så videre man kommer til at bruge mange flere penge på papirnusseri og meget færre penge på varme hænder og velfærd jeg synes kristendemokraterne mere konkrete tage ansvar og forklare hvor pengene kommer fra i stedet for bare

magter end andre det synes jeg er dybt dybt

over for ordføreren for det synes jeg et sted er meget meget useriøst i en ellers seriøs diskussion

kommuner i dag der prioriterer

initiativer i forhold til lokalråd og

fritidsliv og kulturliv så det er ikke

i forhold til hvordan virkeligheden er i dag men min pointe er bare

kræver en kommunal prioritering

det har været vores politik igennem fyrre år og det

man måske kunne gøre livet en lille smule mere

så må sige vi df’ere

stor værdi for vores samfund

er beboet i et vist omfang af folk som enten er vokset op

eller har tilvalgt et øliv ser jeg kun som et plus og et sundt tegn på mangfoldighed vel vidende at det ikke altid er en dans på roser at bo på en ø når hverdagen skal hænge sammen hvis færgen ikke sejler når skolen eller købmanden lukker eller kommunen sparer sygeplejersken væk alle de ting som vi på fastlandet i nogen grad har lige ved hånden her ser vi nogle ting som måske kunne berige

en national øpolitik

udvides en lystbådehavn sådan at man

tilretning af eksisterende love som sætter barrierer for drift

vil styrke vores demokrati både på øerne

så meget røre om at regeringen fik øjnene

ikke var brug for at dele danmark op i et a og

det kun var byerne der skulle have højhastighedsbredbånd

hele landet ja vi vil fortsat arbejde

læsø her i to tusind og elleve

var konkurrenceforvridende at den måde man havde tænkt

får informationer udefra på kryds og tværs af de forskellige øer

som vi giver til færgedrift og andet til øerne også bliver brugt til det tanken om fri fragt er ikke noget

i hvert fald noget vi ser positivt på men jeg tror nu nok at skal have en snak om hvordan man i det hele taget

færgedriften sådan at dem der reelt har et ærinde på fastlandet måske

en eller flere afløserfærger som kunne dække

den opfattelse at kommunerne skal tage

have lov til at blive der til det slutter også selv om det kræver lidt pleje til den ældre alt andet

eller et sygt menneske til fastlandet bare fordi

set med kommunens øjne det må simpelt

værste baljer ud af drift

en sikker sejlads frem og tilbage

opfindsomheden på øerne er så sandelig også

man har byttet hvad skal jeg sige ydelser på kryds og tværs og hjulpet hinanden i hverdagen

og på den måde synes jeg bare at vi skal se fremad og

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse

også udsættes til tirsdag den tiende maj

rimeligt det der jo er sagen er at

der tale om tre øer som på mange områder har haft rigtig rigtig mange og store udfordringer i de senere år man har set hvordan der har været faldende befolkningstal tab af arbejdspladser og en skæv

stået på i rigtig rigtig mange år det synes dog som om

man i de senere år se en positiv udvikling forstået på den måde at den negative udvikling kan siges at være på vej mod et vendepunkt

sammen med at stadig flere får øjnene op for at der faktisk er nogle kvaliteter i det gode trygge liv på øerne og at ny teknologi understøtter mulighederne for tilflytning sådan at forstå at man kan bo på de her øer og stadig væk

nogle af funktionerne ligger inde på

det har også betydet at fremtidstroen på øerne er blevet styrket og at man arbejder systematisk på at skabe bosætning og udvikling

det som øerne i enighed peger på som en meget meget stor problemstilling som der skal gøres noget ved er spørgsmålet om øernes færger hvor man har brug for

sikre at der er en effektiv færgestruktur

at man har et færgemateriel og nogle sejlplaner som svarer til det transportbehov der er

og det er så det der er det vigtigste

tidligere helt tilbage kan man vel

finansieret af indenrigs og sundhedsministeriet og de daværende kommuner

gøres for at sikre en billigere og bedre færgedrift til

hvert fald en af de ting som kommunerne selv peger på at de synes man skulle prøve at få fulgt effektivt op på nu og jeg håber da så på at vi ved ved at vi tager en

og ærø jeg kan bekræfte hvad herre per clausen

økommuner selv taler om yderområder i det brev de sendte mig den tiende marts men lige forinden taler de også om udkantsdanmark så borgmestrene har desværre ikke hjulpet os med hvad det skal hedde men jeg synes nu at

yderområde er det bedste det har vi besluttet i regeringen at vi vil kalde det

som det fremgår af øredegørelsen som jo er den tredje af de tre redegørelser som vi lige har

varetage driften af færgeruterne på den mest effektive og økonomisk rentable måde det er derfor et kommunalt anliggende at fastlægge færgetakster og takststruktur for de færger som kommunerne har ansvar for det har regeringen ingen planer om at blande sig i eller ændre når det er sagt skal det også nævnes at staten yder særlig økonomisk støtte til øerne

i to tusind og elleve yder staten et samlet tilskud til samsø læsø og ærø på fire og halvfjerds

til hver af de tre kommuner derudover er der et resttilskud som fordeles ud fra en fordelingsnøgle der tager hensyn til det årlige antal passagerer og mængden af gods der transporteres og sejldistancen på færgeruterne i to tusind og elleve modtager samsø således samlet

million kroner herudover har staten inden for de seneste år givet ekstraordinær støtte til færgeundersøgelser og anlægsinvesteringer på læsø og ærø læsø kommune modtog i to tusind og ti nitten million

fra færgepuljen til gennemførelse af en løsning på øens færgetrafik

af en eksisterende færge derudover er der givet en million kroner til undersøgelse af behovet for en ny færge ærø kommune modtog i to tusind og ni fjorten million kroner fra færgepuljen til anlægsinvesteringer og indkøb af færge og i to tusind og ti modtog ærø kommune yderligere ti million kroner fra færgepuljen til ombygning af to færger også her er der givet en million kroner i støtte til en større undersøgelse af den fremtidige færgestruktur for ærø i samarbejde med svendborg og ærø kommuner der er således givet fem og fyrre million

til læsø og ærø kommuner tilsammen i særlige tilskud til færgetrafikken

årlige tilskud som jeg startede med at nævne samlet ligger den nuværende støtte til de tre kommuner efter regeringens opfattelse

niveau man kan selvfølgelig altid

verden hvor der kan gives større tilskud og billigere billetter

jeg ved godt at der også er ønsker om at gøre færgerne mere eller mindre gratis men det er jo den slags som man skal have råd til forslagsstillerne har det privilegium

lettere end en regering kan hejse sådanne flag med ønsker uden at være tynget af ansvaret for også at skulle betale for ønskerne regeringen er bestemt ikke modstander af billigere færgebilletter men i den aktuelle økonomiske situation ser vi ikke mulighed for at prioritere flere midler

besvarelse nemlig

man har gjort rigtig meget og at man ikke mener at man har mulighed for eller vilje til at gøre mere det er jo en konklusion som

at tage og føle på det man så bare må overveje her

er jo om det er en tilfredsstillende udgang på en diskussion som er rejst af

de jo sådan set tager afsæt i hvordan

i den situation som de står i i dag har forsøgt at gøre en indsats for at vende en meget meget

man kan kigge på tallene for hvor mange mennesker der bor på de her øer og udviklingen i gennemsnitsalderen over de sidste tyve til tredive år og så kan man se at udviklingen i almindelighed

fordi jeg principielt mener at der er noget galt i at folk bliver ældre

men det er bare et problem hvis der ikke kommer nogle andre til

i hvert fald se at der har været en kedelig udvikling

tror jeg også at vi er mange der har den klare fornemmelse

vurdering af hvordan samfundsudviklingen er

at der måske et større og større ønske om også i en større del af året at bo et sted hvor man er tættere på naturen og lever i nogle samfund som har den kvalitet at de er mindre med de fordele

manifestere sig som

vedvarende energi at fokusere på nogle fødevareprodukter af særlig kvalitet og så videre alt sammen vigtige og væsentlige bestræbelser

så bare meget entydigt siger nu er at hvis man for alvor skal skabe et gennembrud på de her tre øer

snakker om en trimmet færgestruktur overfartstider der skal nedsættes færgemateriel og sejlplaner

tilpasses det fremtidige transportbehov og så siger

færgetaksterne skal reduceres

jo haft ganske interessante oplevelser med færger der ikke sejlede og slet ikke levede op til forventningerne og med alt hvad det har givet af problemer

ender altså alligevel med at sige at færgetaksterne er noget af

den her analyse fra anvendt kommunalforskning som jo

siger præcis det samme som borgmesteren gør nemlig at det

der sker en reduktion i priserne og

er ved at transportere sig over vand i stedet for at transportere sig på landevej princippet betyder i virkeligheden at det skal

når det ikke blev til noget i to tusind og tre

ifølge regeringen ikke kan blive til noget nu

også opmærksomme på på de tre øer

om en direkte gratis færgetransport vil

amtsvejprincippet vil være et godt princip

udgangspunkt i det er jo ikke fordi vi ved at indføre amtsvejprincippet

stadig væk være nogle tidsmæssige vanskeligheder som

får fjernet alle de i gåseøjne ulemper der kan være forbundet med

bo på en ø ved at indføre det princip men det giver i hvert fald nogle gode muligheder for øgede turistindtægter hvor de billetpriser der er i dag virker som en blokering forstået på den måde at man jo lige så nemt kan tage ret langt væk for de samme penge som man skal bruge

skal besøge en af de tre øer det vil også betyde noget for det erhvervsliv

til og fra øerne så det vil altså være en vigtig ting at få gjort noget ved

til den her forespørgselsdebat også forsøgt at skrue et forslag til vedtagelse sammen

så glade for at vi i den sammenhæng har kunnet blive enig med socialdemokraterne sf og radikale venstre teksten er sådan her

og en skæv befolkningssammensætning med forholdsvis mange ældre på samsø ærø og læsø

for at vende denne udvikling flere og flere får

for kvaliteterne i et liv på disse øer og ny teknologi understøtter mulighederne for tilflytning hvis afvikling skal vendes til udvikling er det vigtigt at sikre gode transportforhold på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til inden udgangen af to tusind og elleve

med anbefaling af at indføre et såkaldt amtsvejprincip at fremsætte forslag til en ændret ordning for de tre øer

så er det venstres ordfører herre erling bonnesen

tak for det

og der er ikke nogen tvivl om at gode færgeforbindelser til fastlandet er afgørende for dagligdagens aktiviteter vækst videreudvikling

samsø læsø og ærø hvert år modtager tilskud til færgedriften

million kroner samtidig har læsø og ærø inden for de seneste år ekstraordinært modtaget fem og fyrre million kroner i anlægsstøtte

med et antal mindre øer en årlig støtte som i to tusind og elleve ligger på seks og firs

der er altså allerede i høj grad fokus på at give økommunerne de nødvendige redskaber

med færgeforbindelserne og i den forbindelse er det også vigtigt at understrege at færgedriften er kommunernes ansvar også efter deres eget lokale ønske det er vigtigt med det lokale engagement når man skal tilrettelægge antallet af afgange afgangstider og den samlede drift inklusive takstfastsættelse for at tilgodese de lokale behov så godt som muligt det er også meget positivt at der er et stærkt lokalt engagement på øerne

eksempel på ærø reduceret befolkningstilbagegangen fra tidligere op mod hundrede personer årligt til nu mellem nul og tyve personer årligt over de sidste fire år der er masser af kvaliteter i det gode og trygge liv på øerne og nye teknologiske landvindinger understøtter mulighederne for ny tilflytning til øerne jeg synes at økommunerne gør et flot stykke arbejde og mener at staten fortsat skal støtte færgedriften økonomisk jeg er glad for at vi med kommuneaftalen i to tusind og ni fik målrettet ekstra otte og tyve million kroner af de såkaldte særtilskudsmidler til netop ærø samsø og læsø og sammen med andre tilskud

tilskud i en fire årig periode på på vegne af venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti og liberal alliance skal jeg hermed fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget anerkender at en velfungerende færgedrift er en grundlæggende forudsætning for at øerne kan bestå og udvikle sig som

folketinget konstaterer i den forbindelse at samsø læsø og ærø årligt modtager et særligt statsligt tilskud der primært er begrundet i udgifterne til færgedrift tilskuddet udgør i to tusind og elleve

million kroner desuden har læsø og ærø inden for de seneste år ekstraordinært modtaget samlet fem og fyrre million kroner i anlægsstøtte på færgeområdet herudover yder staten årligt også støtte til et antal kommuner med mindre øer der i to tusind og elleve udgør seks og firs million kroner folketinget finder at staten fortsat økonomisk bør

da støtteordningen blev fastlagt i forbindelse med kommuneaftalen for to tusind og ni blev der aftalt en evaluering i to tusind

basis heraf vurderes hvorvidt der skal foretages ændringer så skal jeg til sidst

og villum christensen ligesom det foregående

indgå i de videre forhandlinger så er der en kort bemærkning

at borgmestrene fra læsø samsø og

en bedre støtte til færgedriften hvis

kroner i særtilskudsmidlerne og så er det en fornuftig

og så evaluerer vi på grundlag af det

også huske at borgmestrene fra de tre øer

tilfredse med tingenes tilstand dengang vi fik bevilget de ekstra otte og tyve million kroner så jeg ser frem til at vi nu kan få en evaluering og så tager vi stilling til tingene

eventuelle justeringer på det tidspunkt

er brug for at justere ordningen som

erling bonnesen siger for de udtalelser der er kommet fra borgmestrene i de tre kommuner er helt entydige de siger at

øget tilførsel af ressourcerne til færgedriften

altså set ikke noget at være i tvivl om det er deres klare og utvetydige budskab

måske derfor jeg er lidt uforstående over for at man skal vente

taktik og det ville da være underligt andet men når man så også samtidig med glæde kan notere at de var meget tilfredse med at vi fik afsat de ekstra otte og tyve million

også en tydelig understregning af at vi faktisk tager udfordringerne alvorligt så tror jeg at det er en god og ansvarlig fremgangsmåde at sige så tager vi fire år evaluerer på grundlag af det og så vurderer vi hvordan

går

man har stået sammen om at få bevilget specielt til de tre øer

også i den sidste ordning der er blevet lavet grunden til at

her og som er udarbejdet af enhedslisten er jo at det

i de sidste tre fire år der har været noget særligt

med samsø ærø og læsø

i folketinget og det er

lavet nogle lappeløsninger for de tre øer her har jo en særlig

for de mindre øer det der bliver lavet nu for de mindre øer

der skal fokuseres lidt anderledes på samsø ærø og læsø

pose penge det er et spørgsmål om at se på om de midler man anvender og har anvendt

brugt på den rigtige og den fornuftige måde

set også det man skal lægge mærke til i den tekst der står i

til at fremsætte her i dag netop teksten

den baggrund opfordrer folketinget regeringen til inden udgangen af to tusind og elleve med udgangspunkt i analysen

fremsætte forslag til en ændret ordning for de tre øer aftalen for de tre øer overføres til transportministeriet til forhandling nu

i fremtiden hvorfor det

områder i danmark blandt andet bornholm havde det nu være

havde ordføreren for venstre været en anden så havde det måske også lydt lidt anderledes

jeg ved jo hvad hans slogan er hvor der er vilje er der vej og så tror jeg faktisk vil erling bonnesen at

ville have sagt at at hvor der er vilje og vej er der også færger

set det vi håber på med det vi indgår i i at prøve at ændre blikket lidt

at der er andre muligheder

et andet ministerium at se på det nu har det her ligget i indenrigsministeriets regi

jeg rose enhedslisten for at bringe det her emne om

at det er lidt en gratis omgang når enhedslisten så samtidig ikke deltager i det konstruktive arbejde der er forbundet med at finde penge til blandt andet færgedrift i form af

hvad mener enhedslisten nu med billigere færger er det gratisfærger eller eller hvad har man tænkt sig herre per clausen svæver lidt konkretiserer

givet fald finansieres

gør dansk folkeparti i hvert fald og derfor kom vi også blandt andet med de to hundrede million kroner ekstra til færgerne blandt andet til hjælp til nyetablering af færgeruter til småøerne jeg ved godt at

så meget med de her tre øer at gøre dog er de fem og fyrre million kroner gået den vej nu har enhedslisten som har stillet forespørgslen valgt at fokusere på

i dagens debat og jeg negligerer ikke at vi har at gøre med tre

er ingen tvivl om at den udgift der er forbundet med at komme til

en betydning for befolkningstilvæksten eller det modsatte erhvervsudviklingen og turismen

lige i den her sammenhæng når vi diskuterer de her tre store øer ikke glemme de mange små øer hvor man

million kroner til ærø samsø og læsø og derudover modtager de som andre også har nævnt

dansk folkeparti anerkender absolut de store udfordringer som økommunerne har

vælger de rigtige løsninger lad mig blot nævne farcen omkring kanhave der sejler mellem

parodier der har været på det område i mange år og det er

nogle af den slags situationer man skal undgå jeg tør slet ikke sætte tal på hvad det har kostet nu jo primært været

fungeret godt nok jeg har så hørt bulletiner

at kanhave er blevet ombygget så godt og grundigt

nu er ved at have en vis pålidelighed til glæde for samsingerne så jeg håber at også den historie ender godt når man så taler takster er

af øerne kunne man egentlig lige så godt rejse langt væk

jeg oplyse at en bil med fem personer

retur til samsø koster syv hundrede og fire og tres kroner

så jeg står ikke her

og lover en stor pose penge dansk folkeparti har tidligere udtalt

se en idé i at staten overtog en lang række af de her forpligtelser mod at man selvfølgelig så heller ikke får udbetalt tilskud

per clausen at færgeproblematikken og hensynet til

tre borgmestre der har henvendt sig nej sagen er jo at den ordning som findes

set gode traditioner for at blande os i færgedrift med en vis form for succes nej pointen er jo at netop fordi der findes en særlig ordning for de små

findes også en særlig ordning for bornholm

fordi de altså ligesom er i en kasse for sig selv

jeg skal forstå det han siger på den måde at han sådan set er enig med mig i at

men jeg er alligevel en lille smule imødekommende over for

skal kigge på om der skal findes en anden løsning på

et gratisforetagende hvor staten bare bygger en vandmotorvej til de pågældende øer det tror jeg ikke på

om taksterne er for høje eller for lave

at tage en drøftelse af om man kan løse nogle af de udfordringer som borgmestrene peger på

en regering der inviterede både dansk folkeparti og

også med at finde de penge det skulle være

dansk folkeparti ikke uvillige til at diskutere om strukturen på den her tilskudsordning

danmark er vores mange øer de små øer hvor de geografiske omstændigheder er anderledes end i resten af landet vi mener at det er vigtigt at grundvilkårene for at kunne bevare

og at vi gør det på en konstruktiv måde det er også vigtigt at se på forskellen på hvad de forskellige typer øer har behov for men i hvert fald er det helt sikkert at færgeforbindelser er et helt centralt spørgsmål når det handler om at understøtte udviklingen på øerne liv på øerne er helt afhængigt af stabile færgeforbindelser til rimelige priser og det er væsentligt at kigge på hvordan vi kan understøtte det specielt på øer som de tre nævnte her hvor der er

på infrastruktur og adgang til alle dele og det gælder selvfølgelig også færger kollektiv trafik er trængt på landet og

med

selvfølgelig anerkender at færgedriften er ekstremt vigtig for de øer som der

øsamfundet slet ikke kan fungere

hvis der var rigeligt med penge i

statskassen kunne man selvfølgelig overveje om man kunne give et yderligere tilskud det er der ikke og vi har

nogle ganske hårde

i gang med nogle ganske hårde økonomiske forhandlinger

flere tilskud så vi holder os til det

givet i forvejen det er vedtaget i to tusind og ni og skal evalueres i to tusind og tolv hvilket der

er så lang tid til derfor ser vi ikke nogen grund til

at bryde ind i den proces og

øer er bundet sammen med fastlandet i en infrastruktur med færger som det øvrige land har landeveje har øerne færger der binder sammen denne forespørgsel drejer sig specielt om tre øer samsø læsø og ærø tre ret store øer når vi ser på det samlede øbillede men dog med de kendte problemstillinger som vi også lige har debatteret under

der er tænkt på at udgifterne for øboerne ikke skal blive for uoverkommelige

diskussionen må derfor gå på hvor rimelig store de omkostninger der er forbundet med færgerne i forhold til det at øernes beboere og gods til øerne skal transporteres af færger skal være når nogen bosætter sig på en ø eller bor der fordi familien har gjort det i generationer eller af andre grunde så må der påregnes en anden livsform end hvis bosættelsen finder sted landfast men det står fast at det ikke må være færgetaksterne der skal forhindre

der opererer med amtsvejprincippet et princip om at se på en færge som en slags vej og dermed også sammenligne omkostningerne ved at have en vej med omkostningerne ved at have en færge i radikale venstre arbejder vi for at det er muligt også økonomisk muligt at bo alle steder i landet vækst i hele danmark også på øerne også de tre vi snakker om her

da også med i den vedtagelsestekst der opfordrer regeringen til at fremsætte forslag om ændrede ordninger for de tre øer som anbefalingerne lød for

om hele tre redegørelser og vi har debatteret en forespørgsel tilbage står så spørgsmålet om vi nu har brug for en kommission til at gøre os endnu klogere på udkantsdanmark som forslagsstillerne kalder det

regeringen har svært ved at se hvad vi kan opnå

en sådan udkantskommission

vi har jo mildest talt fået temmelig mange ord om situationen vi har drøftet den

det er svært at se hvad det er for analyser der ikke er foretaget eller som vi ikke kan foretage

der har været fremsat et regionalpolitisk udspil danmark i balance i en global verden det er kun trekvart år gammelt

regeringen er tilhænger af stor opmærksomhed på yderområderne men vi ser ikke at en udkantskommission kan hjælpe os nogen steder vi vil gerne gå nye veje det har vi bevist med de aktuelle ændringer af planloven og de utallige andre forslag som fremgår af vores program for yderområderne så jeg må desværre afvise forslaget om en udkantskommission

jeg tvivler ikke på at det er fremsat i den allerbedste mening ud fra en velvilje over for problemstillingen men jeg er bange for at det i værste fald kan sinke arbejdet med de konkrete forslag som ligger på vores bord og som vi har drøftet i dag og jeg har svært ved at se hvad det er for analyser vi ikke har fået foretaget så jeg må desværre afvise

redegørelse at den ønsker et danmark i balance med beslutningsforslag

otte og halvfems om nedsættelse af en udkantskommission ønsker socialdemokraterne og sf at give dem redskaberne til at leve op til deres egen målsætning

en centralisering af det offentlige danmark som næsten ingen hverken politikere eller borgere

havde fantasi til forestille sig kommuner politi sygehuse domstole skoler

den sammenhæng forsvundet rigtig mange offentlige arbejdspladser i yderområderne

nøgleordet i centraliseringen har været at stort er godt

har nu samlet skatteområdet på nogle få enheder rundtomkring i landet

kom fra de andre yderområder og yderkanter og ikke skabte en bedre fordeling af de offentlige arbejdspladser i danmark

de lave samme øvelse med udbetaling danmark

redegørelse fra to tusind og ti at befolkningstilbagegang over en ti årig periode

flere københavnere mens der i to tusind og fyrre vil være syv tusind færre på lolland den nuværende udvikling

hvor man oplever befolkningstilvækst

landet oplever manglende vækst og udvikling og desværre også en hastig affolkning

skal fokuseres

uanset hvor i danmark de ligger yderområdernes arbejdsmarked er kendetegnet ved at man har haft mange ansatte på produktionsarbejdspladser og at befolkningen har færre uddannelsesår per indbygger den nuværende økonomiske krise har forværret situationen omkring de private arbejdspladser idet mange af de produktionsarbejdspladser som hidtil har

en landsdel har drejet nøglen om på grund af tidernes ugunst eller er flyttet til udlandet

og dermed sætter knap to tusind arbejdspladser over styr

arbejdspladser i forbindelse med den økonomiske krise

vi ønsker at få udarbejdet nogle

en udvikling som vi i øjeblikket må konstatere pågår

at de efterhånden ikke har flere steder at finde besparelser

med disse ord skal jeg anbefale beslutningsforslaget til det øvrige

af dansk folkeparti takke socialdemokraterne og sf for at vi igen

er store udfordringer for de danske landdistrikter og også for kommuner som ligger lidt længere væk fra centrum af danmark rent beskæftigelsesmæssigt uddannelsesmæssigt og så videre det her forslag

og det er egentlig noget som alle partier burde kunne tilslutte sig hvis man sådan tager de upolitiske briller på

landdistrikterne det godt og som ikke ønsker at vi til stadighed vedvarende og energisk har fokus på de problemstillinger og

udfordringer som er forbundet med at være bosat drive erhverv eller alt muligt andet i de danske

det her forslag så står der i beskrivelsen at formålet er at sikre yderområderne de optimale rammevilkår for en mere harmonisk udvikling med bedre velfærd flere arbejdspladser tilgængelige uddannelsesmuligheder bedre infrastruktur og øget bosætning det er der ikke nogen politikere der har noget som helst imod det er noget som alle politikere arbejder for og det behøver vi vel

kommission til at finde ud af

at vi har rigtig godt fod på mange af de her problemstillinger

man forestille sig og det skulle så give øget bosætning så siger man så at pengene skal findes og det er altid spændende at se hvor

som helst indholdsmæssig forståelse

til stede ved at man tager dem i finanslovudspillet for to tusind og elleve og der har man så afsat to

alle de her flotte intentioner om uddannelse beskæftigelse infrastruktur

for de to hundrede og fem og tyve million kroner så jeg vil næsten sige at hvis

fra forslagsstillernes side kan garantere os at alle de her ting falder på plads

jeg synes det er et rent røverkøb men jeg tror desværre ikke på det jeg tror ikke på at man kan få alle de her ting

men rent indholdsmæssigt rent strukturelt gennemførelsesmæssigt

bedre velfærd flere arbejdspladser flere tilgængelige uddannelsesmuligheder bedre infrastruktur og øget bosætning

for sådan et relativt beskedent beløb på de danske statsfinanser så med de kommentarer kan vi afvise det fremsatte

med de rigtige grunde og den rigtige udformning og de rigtige ønsker

udviklingen her i danmark det sker somme tider at folk

fremover hvis man får rødt flertal

i har haft tidligere i dag

om en nedsættelse af en udkantskommission

og udfordringen er at bruge de penge de ressourcer der er til rådighed bedst

det er det vi har gjort igennem mange år og som jeg også tror

de sidste ti år skælder ud over alle de nedskæringer der er skoler og på sundhed står og fortæller at man ved alt om hvad der skal til for at understøtte at danmark udvikler sig i balance jeg synes

svært at rumme det dilemma som ordføreren står og giver udtryk for i dag i den debat der er den her liste over ting som vi jo mener skal til for at få et danmark i balance kan vi så åbenbart godt blive enige om vi

det er en god idé at have alle de her motiver fremme men hvorfor

det er jo kommunerne med de politiske flertal

eller åbnes skoler eller hvad der skal

og det er noget som borgerne har mulighed for at rette ind på og gøre sig til dommer over en gang hvert fjerde år det er en del af demokratiet og de spilleregler

og det er det danske kommunestyre og det decentrale selvstyre som jeg synes vi skal holde fast i hvis man går ind på det andet her sådan som jeg ligesom tolker det lidt fra fru meta fuglsangs side

overdommere over hvordan kommunerne

skal håndtere de her udfordringer

ikke at man kan finansiere alle de tiltag som vi synes at en kommission skal arbejde med

efter strukturreformen

initiativer mange kommuner har et landdistriktsudvalg slagelse for eksempel

rigtigt som fru vibeke grave siger at det er ekstra

lige skal undersøge hvor det er de skal tages fra

to tusind og elleve men man kommer ikke ret langt for to hundrede og fem og

med den lange lange ønskeliste som jeg står med

optimale rammevilkår harmonisk udvikling bedre velfærd endnu flere arbejdspladser tilgængelige uddannelsesmuligheder bedre infrastruktur og øget bosætning

relativt beskeden indsats som en lille kvart milliard

i mere balance siden to tusind og syv eller ej

jeg prøve at give fru vibeke grave et andet eksempel

mens politikerne har diskuteret om der er noget at gøre for yderområderne viser tørre tal at det går godt i vestjylland tørre tal viser at det går udmærket fortæller

se at kommunen i de seneste to år har brugt flere penge end andre kommuner og ledigheden er lavere mens skattegrundlaget er steget mere end i de øvrige kommuner det gælder lemvig kommune og det bekræfter borgmesteren så vi ligger flot nu og vi kan mærke optimismen blandt vores mange små virksomheder

har fået mere at lave det er ikke kun sortsyn der præger os siger han til jyllands posten

at stimulere på andre måder ved at være innovativ og så videre det har man blandt andet

ikke kan støtte forslaget

i danmarks forskellige egne og også i

regeringen på sinde hele tiden at holde øje med at vi har en afbalanceret udvikling i danmark vi ser ikke noget behov for at

nedsætte endnu en kommission og bruge flere penge på kommissionsrapporter vi har

opfordring til regeringen om at give

med et fast interval så så vi bliver ved med at holde fokus på yderområdernes særlige udfordringer

vi har nu debatteret danmarks skæve udvikling i et stykke tid der er en lang række indikatorer der viser at der finder en skævvridning sted

set i den kontekst synes det at være et klogt forslag

der kan få ordentlig styr på hvad der vil virke

skal indgå i et sådant kommissionsarbejde og der kunne måske være flere områder for mig at se er det systematik at man

området og jeg opfatter b otte og halvfems som et forsøg på det

når der nu er så mange ukendte faktorer

de her områder uden for byerne som der er jeg har under et tidligere punkt i dag redegjort for den radikale plan vækst i hele danmark

er vi radikale da positive over for hensigten men vi kan ikke

jo heller ikke en del af sf og ss finanslovforslag og kan derfor ikke tilslutte os den finansiering som sagen står

må vi derfor sige at b otte og halvfems er et fint og sympatisk

at vi ikke kan gå ind for forslaget som det

hvordan vi skulle skabe en mere lige udvikling i danmark

måde at diskussionen har været lidt præget af at et flertal i folketinget og regeringen har den opfattelse at det har

fuldstændig styr på man ikke alene ved hvad der skal gøres man har også gjort det og derfor har man afleveret redegørelser der viser at det går fint det vil man så blive ved med i de kommende år det er klart at hvis man mener at man ikke alene godt ved hvad der skal til men også virker præcis som man

skal så er der jo ikke meget grund til at bruge tid ressourcer og penge på at blive klogere

jo logisk nok at man afviser at der skal nedsættes en kommission

set godt forstå problemet er bare at jeg

har sandsynliggjort at man fuldstændig har styr på

skal gøre for at skabe den udvikling man gerne vil jeg synes faktisk

står tilbage med en klar oplevelse af at det på det her område ikke ville

har en klar politik som vi er fuldstændig overbevist om ville virke i alle detaljer hvis den blev gennemført

ikke brug for nogen kommission men vi tror måske at

ske det vil jeg gerne sige at jeg undervejs i arbejdet opdagede at der var gode argumenter for at man skulle undlade at gøre noget af det

har tænkt sig gøre eller måske endda gøre noget andet

for sagkundskaben på det område men nu ved vi jo at sagkundskab er et vidt begreb så man skal ikke komme med for vidtrækkende løfter pointen i det er sådan set at enhedslisten i det her tilfælde godt kan støtte socialdemokraterne og sfs forslag om at

en kommission vi ved jo hvordan det er med kommissioner dem man selv foreslår er

til det der med økonomien

og fem og tyve million kroner på kommissionsarbejdet sådan forstår jeg det ikke til gengæld siger sf at når man har lavet det her kommissionsarbejde og når frem til at der er en række ting det ville være fornuftigt at gøre

og fem og tyve million kroner er alt for lidt til alt det gode man gerne vil

to løsninger den ene løsning er at man finder nogle flere penge

her kommissionsarbejde bruges til at få prioriteret de midler man nu engang har sagt man

er man skal prioritere sker på et sagligt grundlag så jeg må indrømme at

godt og fornuftigt forslag socialdemokraterne kommet med her og kan på den baggrund

til ministeren for de positive bemærkninger om de gode motiver som vi selvfølgelig har når vi fremsætter et forslag som det her

vi ser jo tydeligt hvordan danmark udvikler sig mere og mere skævt vi ser hvordan den centralisering der sker

regeringens politik for eksempel den kommunalreform der har været betyder at vækst og erhvervsudvikling koncentrerer sig om de større byer og vi ser hvordan der sker en skævvridning af danmark vi ser hvordan yderområderne har svært ved at fastholde arbejdspladser og vi ser hvordan det er svært at genvinde arbejdspladser når de

det skal den af flere forskellige grunde en central grund er at vi ikke har råd til at lade uudnyttede ressourcer og potentialer gå til spilde vi ved jo at de gode hjerner er jævnt fordelt over hele danmark

ikke er lige adgang til uddannelse

ikke udnytter det potentiale de har vi kan se at de gode ideer der er til erhvervseventyr er jævnt fordelt men

er alle der har mulighed for at omsætte de gode ideer på samme vilkår og det har vi ikke råd til der er brug for en

regional strategi som giver nogle rammevilkår der sikrer en harmonisk udvikling og det er baggrunden for at vi har ønsket at nedsætte sådan en udkantskommission som skal analysere den udvikling der er og udarbejde forslag til hvordan man spreder økonomi udvikling vækst og offentlig service på en måde så hele danmark bliver tilgodeset vi har jo i

beslutningsforslaget givet en liste over de ting som vi mener at en sådan kommission skal kigge på

at få en god og sund udvikling af alle dele af danmark

at gå så meget ind i det er også en del af de emner som vi diskuterede under redegørelserne tidligere i dag

de drøftelser vi har haft i dag på baggrund af redegørelserne og forespørgslerne viser jo at der faktisk er temmelig stor uenighed om hvilke udfordringer der er i visse regioner af danmark

uenighed om hvor stor udfordringen er

hvilke områder der er hårdest ramt og ikke mindst er der uenighed om hvad der skal til for at få balance noget af det vi har

en diskussion om hvorvidt generelle ting som skat erhvervsvilkår og uddannelsesvilkår

berører det der er i yderdistrikterne eller om vi skal ind at kigge på helt specifikke lovforslag for at se hvad der rammer også i yderdistrikterne

det ville være rart nyttigt og gavnligt at få flere oplysninger

enige om at beskrive hvad det er der er baggrunden for at se på danmark som skævt eller som ikkeskævt

at se hvad det er for nogle brikker man arbejder med når man skal prøve at skabe et mere lige danmark man kan godt sige

men i hvert fald kunne man sige at

måske blive forvirret på et højere plan og starte diskussionerne på et niveau hvor vi diskuterer hvad der skal ske i stedet for at starte hver eneste diskussion med at slå hinanden oven i hovedet med hvem der har ret eller hvem der ikke har ret så et mere fælles grundlag for at diskutere hvad der skal ske for at få en lige udvikling for at tilgodese yderdistrikterne ville være ønskeligt de oplysninger

den viden man kan få ved at få en kommission som den her kan jo

i debatten om hvordan den generelle lovgivning virker det er der man kan gå ind og

er for offentlig service og hvordan den fordeles det er måske der hvor man kan gå ind og kigge på om den økonomiske politik og skattepolitik er med til at understøtte en skævvridning eller de ikke er med til at understøtte en skævvridning

jeg skal beklage at der ikke er et flertal for at få denne viden at der ikke er et flertal for at gå ind og kigge på hvad mere præcis er der er udfordringerne og hvordan man

vi har rost hinanden i dag for de gode motiver for intentionerne om at ville gøre noget også for yderdistrikterne vi har rost alle de ildsjæle der arbejder for

også yderdistrikterne får en god udvikling og vi har rost dem der gør en arbejdsindsats derude

det ærgerligt at vi ikke kan tage det næste skridt og blive enige om at definere hvad udfordringerne er og finde de nye mulige måder at arbejde videre med det på

ud af en udkantskommission er selvfølgelig den fælles viden det er også en ramme for at

lave en langtidsplanlægning for hvad der skal ske for at få

et mere lige danmark

udviklingen på det lange stræk ville være at man kunne fastlægge nogle rammer for hvad der skal ske hvis vi kunne blive enige om nogle mål og sige at det er der vi skal hen

udpege nogle strategier til at komme der

på den måde er forslaget om en udkantskommission et forslag til at få et fælles sprog omkring yderdistrikterne i danmark det er et fælles sprog

hvordan vi får vækst og hvordan vi får økonomien spredt ud

så uanset at der tilsyneladende ikke er opbakning til at få en udkantskommission

arbejdet jo fortsætte for at få fokus på yderdistrikterne i danmark

fokus på hvad udfordringerne er og hvad løsningerne vil være og det skal selvfølgelig fortsætte

jeg noterede mig da jeg læste det igennem i går aftes at hvis man kigger i bemærkningerne til

regeringens centraliseringsreformer som for eksempel kommunalreformen har betydet at væksten

og det parti var med i kommunalreformen

at man bare siger at det er regeringens skyld at

man har været med til at lave en politisk proces der måske

det ville være rigtig rart for den politiske proces i danmark hvis man oftere var klar til at kigge på hvad man har lavet og evaluere hvordan det er gået med de skibe man har sat i søen så jeg synes ikke

må konstatere at der er nogle ting der har udviklet sig skævt

en centraliseringsreform

beslutningsforslagsstillerne

at det er vigtigt at kigge på hvordan det sker og hvis vi kan se at danmark skævvrider sig

vi nødt til at kigge på det der kan være andre grunde end kommunalreformen til at danmark udvikler sig skævt

forskellig udvikling i de økonomiske muligheder der er det kan være en skæv udvikling i erhvervsudviklingen der kan være mange grunde som ligger ud over det der ligger i kommunalreformen men jeg vil nok sige at når bemærkningerne kommer til kommunalreformen og

beskytte borgerne mod det ekstreme skred i opkrævningen af parkeringsafgifter som man i særdeleshed har kunnet iagttage i blandt andet københavns kommune og hvor man undrende spørger sig selv om opkrævningen af betaling for parkering alene er sket af færdselsmæssige hensyn eller om opkrævningen af parkeringsafgifter i visse tilfælde også er gået hen

blevet en selvstændig skatteskrue af nugældende lov fremgår det tydeligt at indførelsen af parkeringszoner udvidelse af eksisterende parkeringszoner højere takster med videre alene kan ske af færdselsmæssige og ikke af fiskale hensyn

med afsæt i netop lovens formål alligevel

igennem en årrække kunnet iagttage at der synes at være eksempler på at der lå andre grunde end færdselsmæssige hensyn bag indførelsen af betalingsparkering uanset om man er enig

er det i hvert fald et faktum sort på hvidt at flere kommuner igennem de senere år har haft nogle enormt stigende indtægter fra parkeringsordninger de føromtalte bestemmelser kan i dag anvendes til

som til at regulere parkeringsafgifterne i det omfang som det skønnes nødvendigt for at opnå den ønskede trafikadfærdsregulerende effekt sidstnævnte er jo i sig selv næsten et grundlag for diskussion

godt have den holdning at parkeringsafgifterne skal være så store og omsiggribende at det i sig selv skal gå hen at blive en enorm indtægtskilde for for eksempel en by som den vi befinder os i nu nemlig hovedstaden

for at opnå det som de selvstændigt kan definere som den ønskede trafikadfærdsregulerende effekt det hviler jo i sig selv på en beslutning om

til målet vi i venstre er naturligvis fuldt opmærksomme på at der i dag såvel som i fremtiden i særdeleshed i forhold til de større byer kan være

for at kunne regulere færdslen ved hjælp af parkeringsafgifter til gengæld har vi også den klare holdning i venstre at opkrævningen og indførelsen af parkeringsafgifter er gået for vidt og i dag mest af alt minder om en gedigen skatteskrue over for såvel beboere i de større byer som

som over for medarbejdere og kunder som har behov for at kunne parkere i de større byer i venstre er vi derfor meget tilfredse med dagens lovforslag som klart kommer til at understøtte at kommunerne fremadrettet ikke lægger fiskale hensyn til grund for opkrævningen af p afgifter det handler kort sagt om som jeg indledte med at beskytte borgerne mod skjulte skatteskruer sådan at parkeringsafgifter alene anvendes af trafikale hensyn lovforslaget adresserer alene de stigende indtægter fra betalingsparkering som vi har set igennem de seneste par år og derfor er det da også besynderligt når for eksempel overborgmesteren i københavns kommune sender breve ud til blandt andet folketingets trafikudvalg om at lovforslaget vil medføre ringere forhold for byens privatbilister og erhvervsdrivende for det første forhindrer lovforslaget ikke københavns kommune eller andre kommuner

i at skabe gode rammer ved regulering af eksisterende parkeringspladser og ved at tilvejebringe nye parkeringspladser

helt almindelige opgaveportefølje

der i øvrigt også sikret særlig finansiering til via bloktilskuddet til blandt andet københavn

ud over halvfjerds procent af det de opkrævede i to tusind og syv hvilket i parentes bemærket er et historisk højt årligt beløb på cirka to hundrede og tres million

kommune som de selv anfører ønsker

så vil kommunen jo også kunne anvende indtægter til at finansiere udgifter til afskrivning og forrentning af investeringen

hvert evig eneste år

og vil fortsat kunne anvende på parkeringsanlæg og lignende og derfor

jeg desværre konkludere at jeg synes det er udtryk for

skræmmepolitik af værste skuffe når man kan finde på i ramme alvor

det her lovforslag medfører at københavns kommune må tage penge fra børnene for at kunne lave p pladser fremadrettet det passer simpelt hen ikke og det ved politikerne i københavns kommune da også godt i hvert fald hvis man har ulejliget sig med at læse indholdet af det

jeg skal på den baggrund meddele at vi i venstre varmt kan støtte det fremsatte lovforslag og vi ser frem til den videre udvalgsbehandling og håber på en markant opbakning her i folketinget til

til forslaget baggrunden for forslaget er at visse kommuner mistænkes for at bruge parkeringsindtægter til fiskale formål altså som en slags ekstra skatteindtægt der kan bruges på service hvilket ikke er lovligt ifølge vejloven

og igen i to tusind og ni hvor regeringen meddelte at man ville søge tilslutning i folketinget til at regulere parkeringsindtægterne i forhold til niveauet i to tusind og syv

under indenrigs og sundhedsministeriet og konklusionen af udvalgsarbejdet blev at man ikke kunne finde grundlag for påstanden om at kommunerne brugte parkeringsindtægterne til fiskale formål

fastsatte taksterne ud fra andre formål end de trafikale socialdemokraterne er enige i at parkeringsbetalingen ikke skal være en ekstra skatteindtægt for kommunerne der bare kan forhøjes når man mangler penge men vi mener at dette lovforslag er unødvendigt

skruet sammen på en meget uheldig måde

sundhedsministerens egen arbejdsgruppe ikke

finde belæg for at sige at kommunerne opkræver parkeringsbetaling af end trafikale hensyn

hertil de berørte kommuner skal skrue deres indtægter fra parkering ned til under to tusind og syv niveau vil det betyde at mange kommuner bliver nødt til at finde

voldsomme nedskæringer som regeringens nulvækstpolitik allerede har medført hvis de ønsker at udbygge deres parkeringsanlæg socialdemokraterne mener samtidig at forslaget vil hæmme kommunernes mulighed for at planlægge og styre trafikforholdene i byerne til skade for borgerne og byudviklingen vi forstår ikke hvorfor indtægtsreguleringen ifølge lovforslaget skal tage udgangspunkt i to tusind og syv for uanset at initiativet er blevet drøftet i økonomiforhandlingerne med kommunerne

de berørte kommuner uden skyld i at regeringen ikke tidligere har fremsat lovforslaget og vi er enige med kl

at det er stærkt uheldigt at loven ifølge forslaget skal træde i to tusind og elleve på trods af at vi snart er halvvejs igennem regnskabsåret derfor skal jeg slutte med at konkludere at socialdemokraterne ikke kan støtte forslaget

ordfører

har jo gjort nærmere rede for den tekniske del af lovforslaget

vi gerne vil være med til at formindske den spekulation der har været i nogle kommuner

det er ikke det der var tiltænkt og derfor synes vi

er sund fornuft i at man med det her lovinitiativ sikrer at der bliver en form for det vi i jylland kalder for måde med galskaben og det betyder jo så at

ved at sætte priserne efter to tusind og syv niveau med en overgangsordning for både to tusind og elleve

hvor det bliver gradvis indfaset

som sagt nu til første behandling i dag og det skal også til udvalgsbehandling efterfølgende og skulle det ske at der kommer yderligere indsigelser eller kommentarer fra andre kommuner og så videre

i går eftermiddags har fået en henvendelse fra københavns overborgmester

også indgå i det videre udvalgsarbejde men umiddelbart

en slet skjult skat for dem der færdes i byen jeg er enig med socialdemokraternes ordfører i at det er et unødvendigt lovforslag

baseret på at man i regeringspartierne åbenbart tror der er nogle der snyder også selv om der er oplysninger om at det er der ikke nogen påvisning af at de gør der er meget forskellige vilkår for kommunerne når det kommer til parkeringsforhold og mulighederne for at gennemføre det og det er er et område hvor det er nødvendigt at have en

sf opfatter det her som et meget bureaukratisk forslag og et forslag der ikke giver mulighed for at træffe beslutninger

der passer til de vilkår de har

er det jo et indgreb i det kommunale selvstyre og man kan sige at hvis kommunerne ikke

og stå til regnskab for dem så er det altså lidt en indskrænkning i hvad man der selv ville kunne bestemme

bare at plukke borgerne fuldstændig uhæmmet i parkeringsafgifter der ser vi nok lidt forskelligt på begrebet frihed og det er jo også

det her så noget som man vil rulle

er en del af det kommunale selvstyre jo netop at man med de kommunale beslutninger står til ansvar over for vælgerne når der skal vælges igen

så det kommunale selvstyre indbefatter netop at borgerne har hånd i hanke med hvad der foregår og kan

stilling til det og at man netop i kommunerne har sin selvstændige

gå i folketingssalen med den holdning

vil man så rulle det her tilbage eller

er ærgerligt at vi heller ikke

en væsentlig forskellig anskuelse af

for det frihedsbegreb vi har i sf også når det gælder det kommunale selvstyre

trang der har været til at binde kommunerne ind i beslutninger og bureaukrati og meget snævre rum for den frihed de har er noget som er taget til under den borgerlige regering og det

jeg glæder mig utrolig meget til vi får vedtaget det her lovforslag som sætter et loft over hvor store indtægter kommunerne kan få fra parkeringsafgifter

københavn hvor jeg selv har fornøjelsen af også at sidde i

og derfor kender forholdene ganske godt der er et bystyre i københavn som simpelt hen ikke anerkender at bilisme er nødvendig for mange borgere for at få hverdagen

at hænge sammen der er altså borgere som har behov

ganske svært at køre rundt med det på en christianiacykel det er også svært hvis man er en mor der skal aflevere to børn i hver sin ende af byen fordi der ikke er styr på daginstitutionspladserne og derefter

ikke er offentlige transportforbindelser som gør at man kan få det til at hænge sammen uden en bil det er nødvendigt at man giver plads til bilismen og det er fuldstændig urimeligt at man har kørt denne bilfjendske politik

nogle gange kun er halvt så stort

der findes blandt beboerne i et bestemt område når de kommer hjem fra arbejde skal de ligge og cirkle rundt i lang tid for at finde en parkeringsplads og har derefter udsigt til en lang gåtur p licenserne er også steget i københavn ligesom de generelle afgifter er steget

det der er baggrunden for det her lovforslag

hen ikke det er rimeligt at man bruger parkeringsafgifter for at øge kommunens

aldrig nogen sinde været hensigten at kommuner skulle bruge parkeringsafgifter som en indtægtskilde sådan som det er sket i københavn i de senere år hvor man kan betale op til fem og tredive kroner i timen for at

eller mere for en simpel tur ind

lovforslaget forhindrer byggeri af parkeringspladser og er et indgreb i det kommunale selvstyre

ikke er noget indgreb i det kommunale selvstyre at der er et loft over hvor store afgifter man har lov til

skatterne det er nødvendigt med en vis økonomisk styring

ingen tvivl om at jeg og mit parti står for lavere skatter og

at give frihed til at man hæver skatterne det er også forkert når man siger at lovforslaget forhindrer at

lovforslaget

alle sine penge fra parkering på at bygge nye

at man kan indgå i det der hedder en balanceordning og derved vil staten ikke tage én eneste krone væk fra kommunen

hvis man virkelig ønsker at bruge pengene fra parkeringsindtægterne på at drive parkeringspladser

gøre det og så kommer staten ikke til at tage en krone fra kommunerne grunden til at københavns kommune klager over at vi nu tager nogle af deres penge

hvad det koster at drive parkeringspladserne og hvor meget man får ind i

kommer de til at aflevere nogle penge til staten hvis de nægter at gøre det som er hensigten med lovforslaget

det konservative folkeparti været vigtigt at vi netop tog hensyn til at der skal være et incitament til at man bygger parkeringspladser

fået indført at der er

for de afskrivninger der kan være på nye parkeringsanlæg og dermed er der faktisk en

parkeringspladser men i sidste ende

det er et spørgsmål om vilje københavns kommunes egen teknik og miljøforvaltning har

mange undersøgelser af forholdene i brokvartererne og det er sådan at man simpelt hen ved hjælp af maling og

gå ud og optegne adskillige hundrede

viljen til det det koster næsten ingenting og derfor er det bare om

ikke lykkedes for regeringen og vennerne at

parkeringsafgifterne til at forøge kommunens budget men jeg kender jo altså forholdene i

været for at øge kommunens indtægter at man

parkeringsafgifterne så meget op som man har og så har det været fordi man simpelt hen ikke har nogen forståelse for at bilisme er helt nødvendigt for mange borgere i københavn for at få deres hverdag til at hænge sammen jeg forstår godt den

været i københavn hvor man har forsøgt at lave bedre forhold for cyklisterne men jeg er lodret uenig i den

har lov til at lægge en ramme for hvor mange afgifter og skatter man opkræver af borgerne

har en klar opfattelse af at københavns kommune bruger det

nogen stålfaste beviser på at man har brugt parkeringsafgifterne som en skatteskrue men det er for mig

parkeringsafgifterne har været igennem i københavns kommune

det meget store trecifrede millionbeløb som kommer ind for at overbevise sig selv om at det her

udgør et meget stort bidrag

og at det bidrag har været kraftigt stigende fordi man har ført den her politik hvor

overholder den gældende lovgivning til punkt

er nået op på et niveau hvor man

at holde her ude på gaden for at kunne deltage i en debat

i forvejen har sat et loft over hvor meget man må hæve parkeringsafgifterne til

hvor meget kommunerne må sætte kommuneskatten til så har man bare hævet parkeringsafgifterne i stedet og på den måde været i stand

ordfører ikke kan være til stede skal jeg på vegne af radikale venstre meddele at radikale venstre ikke kan støtte lovforslaget i modsætning til hvad regeringen hævder vil forslaget gribe detaljeret ind og forhindre allerede besluttede kommunale tiltag og planlægning i en række kommuner både kl og københavns kommune anfører i deres høringssvar at lovforslaget ikke bør vedtages før en forudgående analyse og københavns overborgmester skriver i et brev til folketinget at forslaget vil forhindre fornuftig trafikplanlægning overborgmesteren skriver direkte at han undrer sig over at regeringen fremsætter et forslag der vil forringe mulighederne for en tilrettelæggelse af parkeringsområdet til gavn for erhvervslivet københavnerne og byens gæster det burde være rigeligt til at tage forslaget af bordet og radikale venstre vil ikke medvirke til lovforslagets realisering der er endnu en

klargjort motiverne bag ved det her lovforslag nemlig at det handler om at man fra borgerlig side ikke er tilfreds med københavns kommunes parkeringspolitik og

den kan man være uenig i fordi man bor i en kommune nord for københavn og har brug for billige parkeringspladser når man kører til københavn

kan man være modstander af fordi man har et grundlæggende borgerlig liberalt frihedssyn hvor retten til billig parkering er en af menneskerettighederne det er alt sammen muligt men spørgsmålet er om det så skal føre til at folketinget skal gribe ind og lave nogle restriktioner i forhold til kommunernes mulighed for at opkræve parkeringsafgifter når man ikke er i nærheden af at dokumentere at det der sker er i strid med nogen som helst regler

sagen er jo at man kan opkræve parkeringsafgifter for at skaffe penge til

lave parkeringspladser man laver parkeringsfonde og alt muligt andet i kommunerne

har man svært ved at få brugt pengene det er ganske rigtigt men det skal man gøre

for at gøre det af adfærdsregulerende årsager

adfærdsregulerende ordning kunne være at man vil gøre det så dyrt og besværligt at parkere i københavn så folk i stedet for bruger den indimellem velfungerende kollektive trafik selv kystbanen kører undertiden til tiden så den kan bruges det er det adfærdsregulerende som man her forsøger at begrænse det er

mit klare indtryk

de andre argumenter om skattestop og så videre

så nået frem til at man ikke kan dokumentere

kommunernes mulighed

rigtig dumt at man har det det ville være utrolig klogt hvis man havde åbnet op for at københavns kommune for eksempel kunne få den trængselsafgift de bompenge som man har snakket om tidligere som et led i at regulere trafikken og som led i at skaffe penge til kollektiv trafik

jo den vej vi skal gå i stedet for at reducere mulighederne for at gennemføre adgangsregulering og trafikregulering ved hjælp af parkeringsafgifter selv om jeg sådan set erkender at det

redskab man har til det

er meget glade for at udøve kontrol

indimellem kuriøse udtryk

mulighed for at etablere underjordiske parkeringshuse

nok ikke strider imod borglig liberale frihedsrettigheder nemlig at man parkerer

er man altså også med til at forhindre og det handler vel i virkeligheden bare om at folketingsflertallet

gerne vil demonstrere over for store røde kommuner at man godt ved hvem det er der bestemmer og det er altså folketingsflertallet der på den måde blander sig i primært københavns kommunes anliggender det kan vi ikke stemme for skulle

fordi den faktisk havde en ret effektiv adfærdsregulerende effekt men det er rigtigt som også

får nogen konsekvenser for den politik man fører til gengæld kan det gøre det vanskeligere at få råd til at bygge underjordiske parkeringsanlæg fordi det jo er ret dyrt og det synes jeg da er ærgerligt at det bliver

bare ud fra aalborgensiske erfaringer sige at jeg synes at det kan være rigtig fornuftigt at sikre sig at bilerne holder andre steder end i det gaderum man kan bruge til andet end parkeringspladser

er særlig attraktive jeg synes at de

bare tilføje at man bliver ved med at postulere at københavns kommune bruger det her som

jeg synes bare at det er utroligt når man tænker på hvilke ressourcer

sådan på det politiske niveau men på det faktuelle

som københavn i at lave

indtryk af at det var politisk vigtigt at sikre gode vilkår for bilerne og at det var en del af det her lovforslag men det er fuldstændig rigtigt som frank jensen borgmesteren også har skrevet til os at det formentlig ingen konsekvenser får andet end den triste konsekvens at man

etablere parkeringsmuligheder som virker mindre generende end dem man ellers kunne vælge

i folketinget skal træffe beslutning om hvordan man inden for lovgivningens rammer skal opføre sig i københavns kommune

jeg bliver bare nødt til at gentage at inden jeg overhovedet var begyndt at tænke på at det her skulle

adfærdsregulerende parkeringsafgifter i københavns kommune

fru sophie løhde der selv introducerede at det det handlede om

så spørge sig selv hvad formålet så er det henstår jo mildt sagt

tilsigter er friheden fra at blive plukket af sine egne lokalpolitikere den frihed som andre dyrker er somme tider friheden til

bruge andres penge i ubegrænset mængde men det er altså ikke

skal ikke forlænge debatten meget men

som overborgmester frank jensen har sendt til folketingets trafikordførere det er altid rart når en synder melder sig

kan man godt som hidtil gribe ind og regulere men det er hvis man øger sine overskud

overskuddet dog med et stort bundfradrag især i københavn går til staten det betyder ikke at kommunen forhindres i at regulere men den forhindres i at skovle penge hjem på borgernes bekostning

skal staten have det beløb der overstiger halvfjerds procent af det overskud de havde i to tusind og syv sådan er lovforslaget og jeg synes egentlig det er nemt at læse og når synderen selv melder sig og skriver en så primitiv a4 side i sin argumentation mod lovforslaget

bare fuldstændig sikker på at vi er på rette vej og jeg er glad for at der tegner sig et flertal for